om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution resolution den tredje oktober to tusind og nitten blev bestemt at ledelsen af de under kulturministeriet hørende forretninger fra den fjerde oktober to tusind og nitten og indtil videre er overdraget til minsteren for udviklingssamarbejde og at ledelsen af de under kirkeministeriet hørende forretninger fra den fjerde oktober to tusind og nitten og indtil videre er overdraget til transportministeren

udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer

befolkning og politikere tilkendegive om han er enig i at de internationale konventioner med tilhørende domstole som bid for bid og uden mandat fra danskerne gnaver sig ind på politikernes arbejdsfelt undergraver befolkningens tillid til demokratiet

derefter går vi over til en halv minut undervejs har vi også en medspørger

der er tillid mellem os politikere og de mennesker vi repræsenterer men jeg er ikke enig i at internationale samarbejder

undergraver befolkningens tillid til demokratiet tværtimod regeringen bakker fuldt op om det regelbaserede internationale samarbejde som danmark jo heldigvis er en del af jeg tror faktisk at langt de fleste danskere er enige i at vi har brug for internationale spilleregler der sikrer at store lande ikke bare kan tryne de små lande at menneskerettighederne respekteres at store virksomheder betaler deres skat og opfylder høje krav

miljøbeskyttelse fødevaresikkerhed arbejdstagerrettigheder at vi har brug for et internationalt samarbejde der fremmer fælles ambitiøse

og at vi samarbejder om at løse flygtninge

migrationskrisen derfor er det vigtigt at vi har organisationer som fn som eu som europarådet og når vi har forpligtende fælles spilleregler

at internationale domstole der sørger for at de her regler rent

ikke enige i alt der bliver besluttet men vi mener at vi skal arbejde aktivt for at sikre danske interesser der hvor beslutningerne træffes det kræver at man er med ved forhandlingsbordet og vi skal arbejde for reformer

giver mening og at problemerne løses der hvor det giver mening det er sådan vi tager bedst vare

spørgsmålet angår direkte de internationale domstole som udvider og fortolker det internationale samarbejde jeg tror at udenrigsministeren vil være enig i at allerede i den korte periode udenrigsministeren har været udenrigsminister har der været en hel del

foranlediget af domstole det gælder dels menneskerettighedsdomstolen i strasbourg

som meget ofte anvender det der hedder en dynamisk fortolkningsstil altså hvor man hele tiden udvider anvendelsen af menneskeretten og eu retten ind på områder som vi egentlig her i folketinget og typisk også regeringen betragtede som anliggender der var politiske

politikerne det er ikke mere end en uge siden at regeringen blev underkendt i en udvisningssag vedrørende en tyrker

bekræftet af højesteret altså hvor en en international domstol strasbourgdomstolen går ind og underkender højesteret i løbet af sommeren her har vi haft de såkaldte a sager med tyrkiske afviste familiesammenføringer hvor man helt i strid med det som den danske regering og folketinget mente og ønskede fandt ud af at eu retten stred imod de afviste familiesammenføringer

bare på udlændingeområdet at de her domstole agerer

arbejdsretlige anliggender det er inden for retspolitiske

i forhold til den institutionelle magtfordeling mellem for eksempel danmark og eu

er bekendt med at et så centralt spørgsmål som for eksempel eu rettens forrang for danmarks grundlov ikke er noget tidligere udenrigsministre eller politikere har truffet afgørelse om det er noget dommere i luxembourg har truffet afgørelse om

dommere er ikke folkevalgte og derfor skal de afstå fra at træffe politiske afgørelser

faktisk håbet at udenrigsministeren ville kunne erklære sig enig i så længe er det jo ikke siden at udenrigsministeren selv var parlamentariker så lidt må demokratiet dog ligge ham på

politikerne der laver lovene sætter reglerne som domstolene efterfølgende har

så hvis vi skal reducere antallet af eu domme det kan vi godt være enige om der overrasker os negativt så

først og fremmest behov for at vi selv er mere præcise

her fortolkningstvivl så det er rigtig vigtigt for mig at sige at vi ved at lave godt og grundigt lovgivningsarbejde også kan sikre at

selvfølgelig får vedtaget de rigtige love der på den måde er grundlaget for det der bliver besluttet

om der ligger en implicit selvkritik heri det vil jeg så kvittere for hvis der gør

jo ikke kun politikere som mig der kritiserer eu domstolen og menneskerettighedsdomstolen det er også eksperter altså

fru eva smith herre jens elo rytter og internationalt har vi haft den

finske højesteretspræsident vi har haft den belgiske højesteretspræsident og de kan godt se at der er et problem

skal være aktivistiske jeg mener at det er politikere der skal lave lovene og reglerne

domstolene der sikrer at de bliver fortolket korrekt det er et grundvilkår og det er derfor

store og små lande bliver behandlet ens

i forbindelse med de her spørgsmål som vi stiller i dag

udfordring at danskerne oplever at grov kriminalitet som er begået af kriminelle

ikke kan straffes på en måde hvor man udviser de pågældende

på den ene side bakker op bag en regelbaseret orden i verden der stiller eksempel store og små lande lige

sikrer at landene lever op til de forpligtelser som

der er ting og hvor vi også gerne ser at reglerne bliver præciseret og opdateret og at det i sidste ende jo er politikerne som vedtager lovene og reglerne

i førersædet det er min klare holdning og det gælder også i forhold til det omtalte område som

som jeg hørte det sådan nogenlunde direkte citeret her hvad har regeringen

om reglerne bliver opdateret og præciseret eller om vi træder ud af konventionerne eller hvad vi gør det som den danske befolkning er interesseret i er at vores lovgivning kan virke og hvis vi gerne vil udvise levakovic fordi han er seriekriminel

have lov til det uanset konventionerne

retsorden der sikrer at store og små lande behandles ordentligt

vi samtidig påpeger hvor det er muligt

det er jeg helt enig med spørgeren i den tilgang danmark vil have den tilgang jeg vil have er at vi skal ind og arbejde også for at sikre at at

til de forkerte hensigter det er helt grundlæggende for mig så så ja vi er optaget af at få

konventioner regler og love til at

skal afgøres skiftende regeringer er jo nogle gange blevet underkendt ved højesteret fordi man ikke har respekteret det men det er som om at når vi så kommer til de internationale domstole hvad

luxembourg så kan de få lov til at skalte og valte med hvordan de vil administrere vores suverænitet

fuldt op bag et regelbaseret internationalt samarbejde vi mener ikke at vores demokratiske institutioner er under angreb fra såkaldt internationalisme som det bliver beskrevet i spørgsmålet fra eu

internationalt samarbejde er helt afgørende for at verden kan finde fælles svar på grænseoverskridende udfordringer som migration klimaforandringer skatteunddragelse og terrorisme danmark har som et lille land med en åben økonomi

vælgerne til de demokratiske institutioner der er under angreb af internationalismen i form af eu fn

som jeg redegjorde for allerede tidligere

internationalisme fra eu fn eller

verden hvor vi skal finde fælles svar på grænseoverskridende udfordringer migration klimaforandringer skatteunddragelse og

der tager hånd om her fælles udfordringer verden står over for

som generationer før os fortsat at engagere os og søge indflydelse på danmarks vegne der kræves en indsats ved forhandlingsbordet og det kræver at man samarbejder

afgørende for at vi får løst de her problemer der er så store og grænseoverskridende og komplekse at de egentlig kun kan løses i et internationalt forpligtende samarbejde

der sidder lige bag udenrigsministeren og som i flere omgange i europaudvalget har tilkendegivet at regeringen er kritisk indstillet over for aktivistiske domstole og

lige givet udenrigsministeren min bog om eu domstolens aktivisme og

mindretal af dommere der er uenige

det næsthøjeste embede i regeringen og så ikke have nogen bud på

kontinuerlige angrebssituation vi er i i forhold til de her domstole

jo dårlig åbne en avis før der er en international domstol en international konvention en international komité eller hvad ved jeg som har udtalt sig fordømmende om de politiske dispositioner som altså typisk et stort flertal af folketingspolitikerne

jo snart sagt ikke et område der ikke er lagt fra de demokratisk sammensatte

aldrig nogen sinde har sat en fod i danmark hvordan kan man som udenrigsminister mene at det er demokrati at en domstol selv definerer sine egne beføjelser

ikke sådan at det trods alt er vælgerne der har den sidste afgørelse hvordan kan man mene det er i orden at når et kæmpe flertal af vælgerne gerne vil have kriminelle udlændinge ud af danmark ved en skriftlig behandling hvor de aldrig nogen sinde skal høre parterne og aldrig nogen sinde skal se parterne skal sidde og afgøre at det som flertallet i folketinget gerne vil ingen betydning

det som jeg sagde meget klart i flere af mine svar er at vi

er tilfredse med alle domstolsafgørelser

på en domstol der skal være aktivistisk vi ønsker

om vi ønsker at søge indflydelse på

aktivismen hvis vi er enige om på folketingets og demokratiets vegne at kæmpe magten tilbage fra dommerne

flere gange at en af de måder vi gør det på er ved at lave bedre lovgivning det må være lovgivere altså folkevalgte som er i spidsen for at definere

og regler der gælder domstolene skal selvfølgelig fortolke dem men de skal gøre det

hensyn til det som lovgiverne har haft af intentioner med

tror da nok at folketingets medlemmer har bestræbt sig på at lave en så stram lovgivning som de overhovedet har kunnet i forhold til at udvise kriminelle udlændinge

været nogen der har fundet et område hvor man kunne gøre det endnu strengere ja så har vi jo gjort det så har dansk folkeparti i hvert fald foreslået det og så er det også lykkedes at komme stykke ad vejen så så spørgsmålet er er bedre lovgivning i danmark det der skal til

internationale domstole

udvise grove kriminelle som levakovic som vi var

tidligere men får at vide at på grund af domstolen

herre morten messerschmidt spørger udenrigsministeren om her hvad vil regeringen gøre ved det og sige at eller vil man rent faktisk gøre noget ved

det helt klart er vores holdning min holdning

ønsker en aktivisme vi ønsker at det er lovgivere der laver love og at de bliver respekteret

der laver lovgivningen det kan vi gøre endnu bedre igennem

når der er ting der ikke fungerer i en moderne verden og herre

vi undgår de her sager hvor tilliden er på spil i danmark over for den danske befolkning hvad har regeringen tænkt sig at gøre det synes jeg ikke vi har hørt et eneste ord om

de muligheder der er for en regering det nytter ikke noget bare at kigge på at udviklingen sker mens

for stort fortolkningsrum i eu lovgivningen så er det at domstolen kan tage sig en frihed til

at tolke lovgivningen i en retning som måske ikke var hensigten da lovgivningen

den her lovgivning så vi skal have mere præcis lovgivning på en række områder

sikre at det som vi vil som politikere også er det som bliver efterlevet af

sig hver eneste gang et flertal af dommere underkender det som et flertal i folketinget har ment

det er en uge siden at udenrigsministeren blev underkendt fordi det blev betragtet som tortur at udlevere en tyrker til tyrkiet fordi han ikke kan tale tyrkisk

altså krænkelser af menneskerettigheder er en vigtig vigtig

så er der ting vi er uenige i og det tager vi op bestemt og vi skal også sikre som jeg

at lave mere præcise lovgivninger det gælder eu lovgivningen men vi skal også være klar til at tage diskussionerne op

kun kan fastholdes i salen i spørgetiden i en time og jeg har regnet ud at hvis alle spørgerne overholder tiden

anser jeg for at være acceptabelt men det kræver så også at alle

natsigteudstyr der er konstrueret til montering på skydevåben tilladelse kan så ifølge de gældende regler gives i særlige tilfælde og rigspolitiet har oplyst at som udgangspunkt gives der faktisk altid tilladelse når det er til brug for regulering af mårhunde

set godt forstå at det kan virke unødig bureaukratisk bureaukratisk at man skal søge om tilladelse til netop

når nu den efter praksis gives men jeg tror at

man skal se det på den måde at det er hensigtsmæssigt at vi generelt er tilbageholdende med

våbenreglerne bygger generelt

man skal have tilladelse til at anskaffe våben og våbendele og det skyldes jo helt overordnet at vi gerne vil holde styr på

at bruge våben og særlig udstyr som gør skydevåbnene farlige jeg ser det som min opgave som justitsminister at sikre at danskerne føler sig trygge og derfor er det afgørende for mig at lovgivningen også på våbenområdet er fornuftig og hensigtsmæssig og at vi har en adgang til våben som er

heldigvis er rigtig mange jægere rundtomkring især i det jyske som frivilligt har taget initiativ

dansk natur derfor synes jeg egentlig at vi alle sammen har en interesse i

er der hårdt brug for at jægerne

bekæmpe dem jeg synes det kunne være rigtig rart at høre

hvad ministeren tænker i forhold til om der ikke kan gives en generel dispensation til netop de her mårhundejægere

vaskebjørne og nogle af de problemstillinger

give jægerne mulighed for at regulere de her invasive arter

det som man kan spørge sig selv om er nås det bedst ved at vi

købe det her udstyr eller nås det bedst ved at vi passer på vores våben ved at sikre at der skal man lige en gang omkring

i forhold til kæmpelse af vildsvin kunne lave en

de her invasive arter og vi har på den anden side behov for at sikre

skydevåben og udstyr til skydevåben er under kontrol for

med for mange skydevåben som bliver brugt af de forkerte og vi har jo i retssamfundet en fælles interesse i at sikre at der også

med på at der gives tilladelse til at man må have våbnene men spørgsmålet er om der gives tilladelse til at man reelt må bruge dem

sikkerhed for hvad der er gældende retstilstand mit indtryk er altså at man i dag ikke kan få tilladelse til

ønskes i forhold til at gøre indsatsen så effektiv som muligt jeg deler naturligvis justitsministerens bekymring for

det københavnske natteliv og andre steder i landet men det er ikke mit indtryk at det

til rifler til brug ved bekæmpelse af invasive arter der måske er det største problem så jeg håber at

til at kigge fordomsfrit på hvordan vi reelt og effektivt

er at der efter prasis som udgangspunkt meddeles tilladelse

så ikke springe det der med at man skal ansøge om tilladelse over

tilbage til det som som jeg prøvede at sige før nemlig det her med at vi har et hensyn

et indslag på tv midtvest i i august hvor danmarks jægerforbund kommer med

man må godt indkøbe og eje det til brug for jagt i udlandet men man må ikke anvende det

jægerne måske også oplever

at man som dansk jæger tage en tur til sverige og bruge

vi har forstået det må man ikke anvende det for eksempel bekæmpelse af mårhunde men

henholde mig til det som som jeg har fået oplyst af rigspolitiet nemlig at hvis man er jæger

søger om tilladelse gives den i praksis

også være mulighed for at kunne komme til at gøre og øvrigt enig med spørgeren den gode indsats

hundrede og femten politibetjente som ville blive frigjort som følge af den tidligere regerings beslutning om at ressortoverdrage opgaver fra politiet til færdselsstyrelsen nu ikke længere bliver frigjort som følge af

at de økonomiske forudsætninger der lå til grund for ressortoverførslen

færdselsstyrelsen med inddragelse af konsulentbistand foretaget en vurdering af udgifterne til

systemer i færdselsstyrelsen og den analyse har vist at der er behov for yderligere finansiering til it investeringer

og dengang da man traf beslutningen og jeg skal ikke sige at det var den tidligere regeringen eller noget som helst tog man ikke højde for at der ville være de her følgeudgifter dengang så det

betød it problemerne at det ikke var realistisk at man kunne

så der blev lagt en plan som desværre ikke holdt i virkeligheden og det er det som har betinget

lyset af regeringens noget overraskende beslutning om at udskyde forhandlingerne om et nyt politiforlig det betyder jo at der er lange udsigter til en tiltrængt styrkelse af politiets ressourcer til løsning af en en række kerneopgaver

regeringen har valgt at stoppe den tidligere regerings fornuftige beslutning om at frigøre de her hundrede betjente fra færdselsrelaterede opgaver relativt hurtigt og derfor vil jeg spørge om ministeren er enig i at opgaven som motorsagkyndig ved køreprøver og administrative opgaver på færdselsområdet ikke er en kerneopgave for politiet og er ministeren enig i at der er hårdt brug for at frigøre flere politifolk til løsning af egentlige politiopgaver som for eksempel styrkelse af det borgernære politi styrkelse af færdselskontrollen

hundrede og tredive million kroner af i indeværende år til at nedbringe politiets meget meget store overarbejdspukkel som var over ottehundredetusind timer og så har vi i det finanslovsforslag der lige er præsenteret løftet politiets økonomi først har vi lukket det hul der var den skrænt der var på en milliard

to

de kommende forligsforhandlinger gerne have lukket nogle af de store huller

samlet transportbranche herunder 3f transport di transport dansk persontransport dansk erhverv danske speditører dtl og itd argumentet var et påtrængende behov for en mere helhedsorienteret og effektiv administration af kørekort særtransporter og takografkort med videre desuden har kørelærernes organisationer gentagne gange peget på problemet med alt for lange ventetider på praktiske køreprøver hvorfor vælger regeringen at sidde disse klare meldinger ude fra virkelighedens verden overhørig

er i øvrigt enig med spørgeren i at det er en rigtig tanke at

er nogle områder hvor man kan frigøre politiressourcer fordi vores politi er enormt presset hvis vi kan finde steder hvor

kan komme ind og overtage nogle af de opgaver som som politiet har

personalet og it systemer er hundrede procent gebyrfinansieret det er nogle opgaver borgerne selv betaler for at få løst og derfor er der jo tale om at der skal laves en tilpasning af nogle gebyrer der måske er rigeligt lave i øjeblikket desuden

kunne der findes nogle reserver på finansloven så vi kan få den her store gevinst

hundrede og femten politibetjente der kan sættes ind

gebyrfinansiere sig ud af det her det kan man altid

jo altid bare hæve gebyrerne og så kræve pengene ind men der har vi jo

beskatte danskerne hårdere end

rimeligt er og og det her er taget

godt være at jeg rammer forbi men det tror

de her gebyrer jo ikke til politiet

til den store fælleskasse

kriminelle udlændinge på kærshovedgård der ikke overholder

alle de spørgsmål som der er men jeg bliver lige nødt til bladre frem i papirerne det har jeg nu fået gjort så derfor behøver jeg ikke snakke om alt mulig andet længere

er meget opmærksom på og som jeg ved at spørgerens parti og andre partier i folketinget også er meget

dengang da man

satte penge af til at løse det her problem med meldepligt

man at afsætte penge til politi og anklagemyndighed

af nu på den korte bane har jeg bedt rigspolitiet om at sikre at midt og vestjyllands politi hurtigst muligt får ressourcer til

sådan at det ikke svækker den almindelige politibetjening i kredsen for politikredsen

på lidt længere sigt kan man jo have det ønske

det kan spørgeren jo i virkeligheden bedre svare på

her vil have en effekt på de kriminelle udlændinge

forestille sig at de kriminelle udlændinge begynder at ændre adfærd når de oplever

vi kommer fra en situation hvor det var alt for let at slippe udenom rigspolitiet følger derfor situationen for at vurdere om der er grundlag for at vende tilbage til en normal situation eller om der er behov for at fastholde de øgede ressourcer på kærshovedgård og hvornår det i givet fald måtte kunne lade sig gøre at vende tilbage det er så også sådan at udfordringerne i midt og vestjylland

i fællesskab tidligere erkendt at politi og anklagemyndighed generelt er spændt hårdt for i øjeblikket

at beboerne omkring kærshovedgård brande ikast for det første skal døje

med kan man sige at have de her mennesker boende vi havde lovet

hvor hvor den værste gruppe skulle skulle flytte hen men men på den

side så ser det jo ud til nu medmindre regeringen

har fundet et sted til de her mennesker efter at man har aflyst øen lindholm at man

det betyder jo selvfølgelig synes jeg at vi unødigt udsætter borgerne i det midt og vestjyske her jo så specifikt

kommet med et forslag til hvor de her mennesker skal hen derfor

ikke at man kan være bekendt over for borgerne

det andet håber jeg så også at ministeren kan svare på

dem der er på tålt ophold de kriminelle udviste og

det er ganske enkelt ikke hensigtsmæssigt at de fortsat skal være på på kærshovedgård vi bliver nødt til at skille grupperne ad så dem der er på kærshovedgård

almindeligt afviste asylansøgere hvorimod de stærkt kriminelle

selvfølgelig skal flyttes derfra derfor synes jeg jo

at det midt og vestjyske får den politidækning som de kan forvente også selv om man har kærshovedgård liggende og så

givet den korte tid til svar selv hvis man nu var fortsat med lindholm planen

en og tyve og der ville stadig væk være et kontrolbehov så det vil sige at de grundlæggende problemstillinger som vi står med nu

fremmedkrigere i fremtiden være hvor skal de der er på tålt ophold være hvor skal de kriminelle udviste være for de

har sine helt egne problemstillinger det er den del af det spørgsmål som som berører mit ressort den anden del af spørgsmålet er simpelt hen ikke mit ressort jeg kan forholde mig til

at det var en kriminel udvist og ikke

deler den opfattelse at der er behov for at rigspolitiet får sikret at der er de politimæssige ressourcer til rådighed som der skal være

ministeren tilfreds med nordsjællands politis håndtering af sagen om flaskekast mod studentervognen i ålsgårde i juni måned to tusind og nitten herunder med afsæt i de skriftlige spørgsmål nummer to hundrede og fire og tres to

og syv og tres fra retsudvalgets almindelig del to tusind og atten til nitten anden

studenter men også for for alle os andre som glæder os over en ny generation af unge mennesker som

træder et vigtigt skridt videre i livet derfor skal det fejres og derfor skal studenterhuerne vises frem det er en tradition som vi værdsætter og som vi

også helt uacceptabelt hvis der er personer som forsøger at ødelægge den særlige dag jeg forventer at politiet tager

nogle sager alvorligt det gælder også den pressemæssige håndtering af sagerne

som er sendt til folketingets retsudvalg har beklaget politikredsens pressemæssige håndtering af sagen politiets pressemæssige håndtering af sagen har ledt til uklarheder om de faktiske omstændigheder

haft konsekvenser for den efterfølgende debat i medierne det skyldes at

end den der var refereret til i artiklen det er selvfølgelig

ikke vil respektere gode gamle

juni måned hvor de glade studenter kører rundt og gerne

når så

sker det der ikke må ske at nogle angriber de her

at det er beskæmmende når man sådan følger en sag som den her for

være nemt og og ligetil for politiet at gå til sådan

i forbindelse med det og og så få de pågældende dømt

endda ser ud til at ville snakke

om sagen og og ikke vil vedkende sig hvem der ser ud til

snakker om helt andre sager så så virker det altså meget meget mærkeligt vi har på forskellig vis i

få ministeren lidt på banen

ikke bare at henvise til at politiet

trådt til i rent sprog også

nogle sager og sætte de her sager på plads og sige til politiet vel vidende at der er ressourceproblemer for det er

formentlig enige om at det må og skal være sådan at politiet skrider ind også når der er tale om små sager hvor danske værdier bliver sat under pres

de oplysninger der sådan umiddelbart er tilgængelige det er min opfattelse at

angreb på en studentervogn retsforfølges det manglede da bare og jeg er så i øvrigt

har ressourcer til at gribe ind og kan gøre det på den rigtige måde så må der komme et pres fra ministeren

ministeren hvor er det præcis ministeren mener at der er begået fejl er det kun i den pressemæssige håndtering eller er der også nogen andre ting når man læser den her sag igennem hvor politiet mere aktivt skulle

vidner

indgivet anmeldelse om politiet rykker ud da politiet rykker ud er studenterbilen med følge væk der er til gengæld nogle andre unge mennesker som så begynder hvilket man kan undres over at kaste og råbe ad politiet hvor man så skrider ind og foretager retsforfølgning

spurgt om om han er tilfreds med nordsjællands politis håndtering af sagen om flaskekast flaskekast mod studentervogn i ålsgårde i juni måned der siger ministeren

håndtering i forhold til pressen men som folketingsmedlem

som menig borger som sidder og læser avisen

samtidig med at der er vidner der siger at det var en flok med anden etnisk baggrund

urigtige oplysninger til pressen

der bliver af en anmelder ringet til politiet studentervognen forsvinder politiet kommer til stede i første omgang

det én patruljevogn der bliver så råbt ad og kastet ting mod politiet der kalder yderligere patruljevogne til som

retsforfølgning altså i form af bøder så vidt jeg husker det betyder jo i virkeligheden at det der sker i den skynding er at man bliver kaldt ud til ét

det kommer til at handle om et andet kriminelt forhold

jeg tror der fører til den forbistring som der sker

håndteret pressemæssigt beklageligt for nu at sige

man fra politiets side har forsøgt at skjule hvilken etnicitet

når vi skal vurdere forholdene

etnicitet er relevant

ikke fra ministerens side være lidt mere klar i spyttet her

etnicitet også i den her sag det er tilfældet

så kan ministeren ikke bekræfte at der har været tale om at det har været relevant i den her sag at oplyse

skal det frem jeg synes i øvrigt også at det er forkert

hvor man går ind og giver bøder er inde at sige

synes synes vi skal tale om etniciteten

hvor vi i forbindelse med kærshovedgård oplever et forøget pres på politi og anklagemyndighed det opstår så i forlængelse af den beslutning man traf i forbindelse med finansloven om at lave øget meldepligt og så videre

når nu der er flere som skal retsforfølges mon vi så ikke

nogle ekstra ressourcer til politiet og nogle ekstra ressourcer til

det som vi bliver nødt til at gøre nu i den situation vi står i

nødt til at bede rigspolitiet eller jeg har bedt rigspolitiet om at finde nogle ressourcer et andet sted sådan at den forglemmelse kan blive dækket ind det er der forskellige problemer med et af dem er jo

skal lave den her opgave i stedet for at lave en anden

det er en stor succes at vi har fået skærpet reglerne i forhold til meldepligt så de der forbryder sig mod reglerne også får en straf

de kommer jo så i højere grad nu ind bag lås og slå og det har skabt en stor tryghed i området det er der meget stor tilfredshed

med i lokalområdet og det medfører jo så selvfølgelig et forøget pres på politi og anklagemyndighed som ministeren siger

jeg er utrolig glad for at ministeren lægger for dagen her at det det skal løses

når jeg tager det op i spørgetiden her i stedet for bare at vente på det

skulle være en hovedaktør i det er signalet fra finansministeren så bliver vi jo nødt til

have sikkerhed for at regeringen så løfter den her opgave

vi ikke kan lave en flerårsaftale og finde ressourcerne

kan få den indflydelse at vi kan få løst det her

sker der det som som de radikale og sf har været ude med

og som skaber tryghed i lokalområdet og det vil virkelig være fatalt

går ud i sidste uge og siger at de ønsker at

de forhandlinger der kommer her i efteråret ved at lempe på på vilkårene over for

der forbryder sig mod reglerne så bliver vi nervøse og der vil jeg gerne have ministeren til i hvert fald at indskærpe her

må iagttage de konsekvenser det har og så må vi have løst det problem der er med de manglende ressourcer i forhold til politiets håndtering af det og så få løst det ved

interesseret i at høre lidt mere fra ministeren om hvordan man konkret

man kan håndtere situationen selv hvis vi var godt i gang med forhandlinger om flerårsaftalen

givet være behov for initiativer på den korte bane oven i det står så at man jo kan have det håb når systemet har virket stykke tid at dem som bliver udsat for straffen faktisk retter ind efter den og det vil sige at ressourcepresset tager af det kan vi jo ikke vide

det er klart at lige nu og her er der det problem at man altså har brug for adskillige flere årsværk i det midt og vestjyske politi

hvert fald glad for at der kommer håndslag i dag fra ministerens side

det skal løses og det er rigtigt at

man skal løse det konkret og så skal man selvfølgelig have noget på længere sigt

gang med inden længe om en ny politiaftale hvor vi

undsætning ud til politi og anklagemyndighed i området

og så forsvinder hele grundlaget for det som

dem på tålt ophold det rigtigste er at de kommer hjem

at de kommer hjem til deres hjemlande og at vi lægger et pres på de lande sådan

modtager ulandsbistand så stopper den bistand hvis det er at de ikke tager deres egne borgere tilbage det er jo den rigtige løsning som skal laves og det håber jeg regeringen arbejder meget kraftigt på

aftale nu jamen så varer forligsperioden til den første januar så jeg regner jo andet sted med at vi bliver inddraget

kan flyttes til afsoning i deres egne lande

så sent som her mandag tirsdag haft lejlighed til at diskutere sagen med

justitsminister og den polske justitsminister for at sige

en problemstilling som vi håber og gerne vil samarbejde om at vi får lidt mere

det jo også fuldstændig rigtigt at den fire årige aftale som

består indtil den første januar jeg har ikke tænkt mig at lade være med at leve op til den på nogen som helst måde og jeg skal gerne informere om hvordan rigspolitiet konkret vil gribe den her

så anklagemyndigheden og politiet bliver styrket med henblik på at de mennesker der åbenbart ikke gider danmark og ikke engang gider overholde de her regler

får at vide klart at det er nu og her at reglerne skal overholdes

konkrete implementering som rigspolitiet ser

sikrer politiet de ressourcer der skal til for at løse deres opgaver

herre andreas steenberg fra de radikale i sidste uge

være sket at man har indført en masse stramninger af symbolsk karakter så synes jeg et eller andet sted at jeg må kunne tage det ministeren har sagt i

hvert fald ikke er en enighed mellem mellem partier der ellers er bag et forståelsespapir og finanslovsforhandlinger her mener regeringen ligesom dansk

sejler i lastbilmagasinet gøre for at styrke vejsidekontrollen af tunge køretøjer

prioriteret indsatsområde for politiet for sikkerheden på vejene handler grundlæggende om

vores alle sammens tryghed i hverdagen derfor er det grundlæggende vigtigt for færdselssikkerheden at der sker en effektiv effektiv kontrol også af de tunge køretøjer det gælder både kontrol med at chaufførerne overholder køre hvile tids reglerne så det sikres at chaufførerne ikke er for trætte til at køre og det gælder i forhold til at sikre at køretøjerne er i orden rigspolitiet har oplyst at politiet i år forventer at standse omkring attentusind køretøjer som led i kontrollen med tunge køretøjer det viser at der er et højt kontroltryk og det er jeg glad for jeg forventer naturligvis at det høje kontroltryk ikke går ud over kvaliteten af kontrollerne og jeg forventer naturligvis at rigspolitiet rigspolitiet og politikredsene sikrer det i det videre arbejde og der har jeg så vundet

er at de gode græder og de onde ler

masser af lovlydige borgere i det her tilfælde vognmænd og chauffører som overholder reglerne til punkt og prikke og så har vi nogle fribyttere som næsten sætter en dyd i

bryde reglerne for at skaffe sig konkurrencefordele

det her handler om vi har nogle regler der skal håndhæves derfor vil jeg høre om ministeren er enig i at et passende kontroltryk i forhold til de tunge køretøjer er helt afgørende ikke alene for trafiksikkerheden men også for den fair konkurrence og for ordnede forhold på vejene vi taler blandt andet om om fælles regler i eu køre hvile tids bestemmelser og så videre og derfor vil

den her artikel der siger at tungvognskontrollen

der berettes om at der ofte gennemføres en sporadisk og meget overfladisk kontrol som er

meget kortvarig i stedet for at man går grundigt til værks og virkelig virkelig laver en fornuftig kontrol og der kunne noget jo tyde på at det betyder meget for politiet at det pynter i statistikkerne der gennemføres mange kontroller men her har vi altså en melding om

er nogle meget overfladiske kontroller der

jeg er også enig i at det øgede antal kontroller jo ikke må

antallet af kontroller op uden at give flere ressourcer så kunne man godt have den bekymring at

være nødt til at gå på kompromis men sandheden er jo

antallet af kontroller betydelig op først til

er eksempler på at politiet end ikke har kontrolleret takografen for at se om uheldet skyldtes manglende overholdelse af reglerne for køre hvile tid og er ministeren enig i at tungvognskontrollen er et meget specialiseret område der kræver ganske særlige kompetencer og en

til indsatsen på transportområdet men har flere gange i forskellige sammenhænge

der skal mere kontrol med ulovlig cabotagekørsel der skal

betyder at vi også

er indstillet på at skele til tyskland

ordning til kontrol med den tunge trafik på vejene en dansk udgave af sådan en ordning kunne oprettes i regi af færdselsstyrelsen der i forvejen er ansvarlig for de regler der skal kontrolleres på området og det kunne give et ensartet fornuftigt kontroltryk på de danske veje så det rygtedes ude i europa

lastbiler fra østeuropa at når man kommer til danmark

det som er kvaliteten ved det danske politi er også at vi har et enhedspoliti og hvis man begynder at lave

andre former for politi

risikerer vi at det det enhedspoliti og de store fordele der er forbundet med det går tabt jeg siger ikke at det under ingen omstændigheder kan tænkes relevant men men der er bare meget kvalitet i at vi har et enhedspoliti

stort set kun dækker at politiet kan opretholde sit nuværende niveau af ressourcer

en anklagemyndighed der er presset på den helt korte bane har vi allerede i år

meget store overarbejdspukkel kan købes ned og dermed får politibetjentene mulighed for at få

det handler om at dække den skrænt som der var altså

bevilling der manglede på omkring en

milliard kroner og så oven i det afsætte midler til

til at uddanne en hundrede og halvtreds ekstra betjente som jo betyder at vi i

retvisende at kalde det for en redningspakke ja det synes jeg det er og grunden til at

gjort det her havde vi kigget ind i en situation hvor der ville være et ganske stort bevillingsfald og dermed jo en ganske stor besparelse som skulle hentes hjem i politiet

synes faktisk at det er fornuftigt at vi har sagt nu løser vi overarbejdsproblemet på den korte bane

sikrer vi at økonomien i politiet er som den var i indeværende år plus lidt til næste år

kan give anledning til at tilrettelægge den samlede og ændrede version af politiet for de kommende

en videreførelse der er en lille lillebitte del af de her penge der er nye penge om man så må sige resten er jo bare

forlænge verden med brædder men men det jeg gerne vil hen til er

have udskudt forhandlingerne om

politi der er presset det tror jeg vi er fuldstændig enige om jeg tror også vi er enige om at

skal have løst her problem og derfor

at det er lidt ærgerligt for at sige det mildt at det at det er blevet

vi havde ligesom en klar forventning

og det tror jeg bestemt også at både politibetjentene

ressourcer de løber stærkt og og jeg må sige at

en eneste politimand der ikke er søgt ind i politiet for

og og danskerne på på den vis

finde den fulde glæde i det arbejde fordi

spørgsmål om hvorfor

valgt at udskyde forhandlingerne det har jeg grundlæggende fordi

nok så meget at vi får kigget på den samlede straffesagskæde

kigget på de enkelte elementer og se hvad der skal til for

set meget appellere til at vi så bruger den tid hvor der nu bliver udarbejdet analyser sammen og at

ikke bare lader det hele gå i stå og så

smallere og og mere effektivt rigspoliti for mig og jeg kan også sagtens se at nogle af de ressourcer der bliver brugt i rigspolitiet kunne lægges ud til noget langt mere borgernært

sammen og prøvet at

også meget gerne med inddragelse

af politiforbundet og andre

jeg deler også den opfattelse at det ville være underligt at lave et politiforlig hvor man ikke havde sikret sig at nogle af de vigtigste aktører for eksempel politiforbundet eller andre

til at definere problemerne og beskrive opgaverne og jeg vil meget meget gerne have at vi følges ad i

jeg gerne slå fast at de udfordringer der er med

fuldstændig alvorligt jeg synes ikke

at der er nogle mennesker der tilsyneladende mener at de fælles regler ikke gælder for dem det skal der gøres noget ved det

kørsel er forbundet med meget stor fare og koster i værste fald menneskeliv som det jo har gjort i nogle dybt beklagelige tilfælde et af dem

eksemplet med en politibetjent i tjeneste for et par måneder siden der mistede livet på langebro her i københavn

gøre vores yderste for ikke sker igen politiet gør i dag et stort stykke arbejde det gælder lige fra den automatiske trafikkontrol

og det skal vi fortsætte med men jeg synes vi bliver nødt til også helt åbent at se på hvad

af midler så vi kan komme efter det her uvæsen

vanvidskørsel er og derfor er mine embedsmænd i dialog med rigsadvokaten og rigspolitiet som har inddraget politibetjente og anklagere som til daglig beskæftiger sig med problemstillingen og bedt dem om at komme op med noget så vi kan styrke den indsats

familierne der bevæger sig rundt på vores veje i ro og mag og gerne vil være trygge dér

noget utryghedsskabende uhåndterbart vanvittigt

der foregår omkring ørerne på

det som vi er ude efter i dansk folkeparti er

lytte til dem der ved hvor skoen trykker

er jo blandt andet færdselspolitiet som har som opgave

det kan vi da bare ikke tolerere i et land hvor vi gerne vil have lov og orden at at man griner

noget tid er gået nogle måneder siden de her voldsomme sager og den tragiske

daglig beskæftiger sig med den her problemstilling og vi kigger helt fordomsfrit på

her jeg forventer at jeg inden længe her i løbet af efteråret kan præsentere en samlet pakke som kan styrke den indsats som vi har brug for mod vanvidskørsel

rækker hånden frem til blandt andet dansk folkeparti

kunne

nødskrig der kommer ude fra vores veje vores familier kan man ikke gøre noget nu i forhold til at konfiskere de her køretøjer uanset om det er et leasingfirma eller det er nogen som helst andre der ejer de køretøjer er ministeren ikke enig i

den tidligere regerings milliardskattelettelse

blev blandt andet betalt af store besparelser på unges uddannelser som bekendt

dansk erhvervsliv hver eneste dag kæmper en hård kamp for vækst og arbejdspladser

én ting nemlig uddannelse derfor

er skattelettelsen som blev givet ikke bare pivskæv men er også

den forkerte medicin for danmark i en tid hvor konkurrencen om væksten og arbejdspladserne kun bliver større

der brug for flere og ikke færre investeringer i uddannelse alene i to tusind og tyve

koster de besparelser den tidligere regering havde planlagt på uddannelsesområdet syv hundrede million kroner at annullere at massive skattelettelser især kommer nogle af landets rigeste til gode er en forkert vej for dansk økonomi det er det økonomiske råd i øvrigt også enig i rådet har ad to omgange sagt at skattelettelsen ikke er vækstfremmende den skæve skattelettelse blev gennemført af et meget snævert flertal nu er der så et nyt og i øvrigt meget større flertal som hellere vil bruge pengene på at investere i fremtiden og de unges

så dansk erhvervsliv kan stå endnu bedre rustet i deres daglige kamp for vækst og arbejdspladser regeringen har i øvrigt inviteret erhvervslivet til en konkret dialog om hvordan vi kan finde den den præcise model for den her ordning

invitationen er modtaget meget positivt og jeg ser frem til at vi får en konstruktiv dialog med erhvervslivet om hvordan vi bruger pengene bedst så vi får den bedste styrke til dansk erhvervsliv når det handler om det vigtige nemlig hvordan de i fremtiden kan fortsætte med at vinde

synes ikke at svaret er dækkende

sådan i de her par runder nu at holde et klart fokus

set bagud har der jo ikke været særlig mange generationsskifter vi ved alle sammen er en høj gennemsnitsalder og kigger vi ind i fremtiden

når man hæver arvebeskatningen igen

vil man jo trække penge ud af landbrugene og så vil de penge komme til

hænger tingene ikke helt sammen med at vi også gerne vil have at vi kan få moderniseret og fortsat nyinvesteret i landbruget

ministeren havde nu som jeg ikke skal gå længere ind i nogen polemik

det kan vi tage ved en anden lejlighed men

blandt andet besparelser på unges uddannelser

så et flertal der er uenige i nu betyder det så

derfor har vi inviteret erhvervslivet til en dialog om hvordan den konkrete model kan udformes det er jeg glad for der er blevet taget imod det gælder også landbruget

konsekvensen har været forringelse af unges uddannelser dem ønsker et nu meget bredt flertal i folketinget at rulle tilbage den ordning vi så diskuterer nu er faktisk en ordning

penge ud af erhvervet til private fornøjelser for så

været med til at betale den her regning det ønsker et flertal nu at rulle tilbage betyder det så at vi ikke kerer os om landbruget nej det gør det bestemt ikke

så tror jeg også man må sige om den ordning som ligger specifikt her at når vi taler om landmænd der vil generationsskifte om ti måske femten år

end den der var tilbage i totusinde

at det kun er fem procent af danskerne der bliver ramt af de skattestigninger det må jeg sige

jeg havde jo egentlig håbet at skatteministeren havde taget statsministerens ord

at det handlede om tillid at vi som politikere skal være ærlige om

det vi gør sige tingene som de er og derfor tog jeg faktisk det her som et konkret eksempel på at skatteministeren kunne få en lejlighed til at sige

når cigaretafgifterne skal sættes i vejret når plastikposerne skal være dyrere

generationsskifteskatten skal hæves når aktieindkomstskatten skal hæves og alt muligt andet

lige kækt nok af landets nuværende finansminister

lidt for meget gulvviolin men virkeligheden er altså at der er hundredetusindvis af danskere der bliver ramt

men også foreslår med sit finanslovsudspil så kunne skatteministeren ikke lade sig inspirere lidt af statsministeren

tage lidt mere ærlighed ind omkring konsekvenserne af regeringens

på deres lønseddel på den socialdemokratiske vagt så er det rigtigt nok at vi jo lige her tidligere har haft en diskussion om at tilbagerulle en meget stor og skæv skattelettelse til nogle af landets rigeste som den tidligere regering gav det er én ting det er også rigtigt nok at vi har valgt at fastholde beskatningen på fri telefon og det betyder jo at man ikke gennemfører en

er ikke gennemført endnu så er det rigtigt nok at vi har valgt at pålægge afgifter på nogle plastikposer

i dag og indrømmet ja det var at gå for langt da landets nuværende finansminister sagde at fem og halvfems procent af danskerne

ikke ville opleve skattestigninger og skatteministeren kan jo pakke det ind

altså på den direkte indkomstskat men

lang række andre områder hvad med de tre og tyve procent af danskerne der ryger og som regeringen også

statsministerens apropos udspil om at vi skulle nedbringe plastikforureningen eksempelvis ved at

afgiften skulle hæves for de unge

en differentieret afgift så de ældre ikke skulle betale

i kan lade sig gøre så budskabet

hvilket betyder at tre og tyve procent af danskerne vil få en højere cigaretafgift hvorfor er de ikke omfattet i de fem procent som tidligere

som alle ved resultatet af en meget meget målrettet og veltilrettelagt kampagne mod den tidligere regering

blev jo blandt andet betalt af store besparelser på unges uddannelse det er den her regerings holdning

ved vi jo at dansk erhvervsliv hver eneste dag kæmper en benhård kamp for vækst og arbejdspladser og vi lever populært sagt af én ting nemlig det vi propper ind i hovederne på hinanden med et andet ord

derfor var den her skattelettelse ikke bare pivskæv den er også

og et meget bredt flertal i folketingets opfattelse

til danmark i en tid hvor konkurrencen om væksten og arbejdspladserne

det regeringen og det her flertals opfattelse at der er behov for flere og ikke færre investeringer i uddannelse hvis man skulle udjævne de besparelser som den tidligere regering havde planlagt på uddannelsesområdet så vil det alene næste år koste syv hundrede million kroner at lukke det hul

på uddannelse er som sagt den forkerte vej at gå og at den massive skattelettelse ikke

kun kommer landets rigeste til gode men også er den forkerte vej for dansk økonomi

økonomiske råd jo altså også i øvrigt enige i det kan man se i dagens aviser rådet har nu ad to omgange sagt at skattelettelsen ikke er vækstfremmende den dialog som jeg tidligere

ser jeg frem til jeg glæder mig til at høre synspunkterne allerede nu kan vi sige at den ordning som regeringen ser på om kan gøres til mulighed er en ordning som er bedre end den ordning som var da venstre og

blev lavet under den tidligere blå regering ikke om de skattestigninger som den forrige røde regering gennemførte

er det fordi hukommelsen er så kort

var at vi annullerede den skattestigning som socialdemokraterne havde iværksat på

er

louise schack elholm også det er det der er

når vi ser på hvem der så betalte regningen for den her skattelettelse

en del af den tidligere regerings samlede økonomiske politik og der må man bare sige det som det er

store besparelser på ungdomsuddannelserne som var med til at betale regningen og det er regeringen uenig i og derfor har vi planer om at ændre den

en meget meget markant skattelettelse i bo og gavebeskatning som

ned fra himlen i det her land nogle mener desværre men det gør de desværre ikke

sted og hvor fandt den tidligere regering dem de fandt dem blandt andet på store besparelser på uddannelse og det mener vi er forkert

i norge afskaffede man

hele generationsskifteskatten ja hele arveafgiften

i to tusind og fjorten man har også afskaffet den i sverige i to tusind og fire og i tyskland kan man få hundrede

fritagelse for generationsskifteskatten hvis man driver

virksomheden videre i syv år tror skatteministeren at der er en sandsynlighed for at nogle af de familieejede virksomheder synes det er attraktivt enten at flytte til helsingborg eller

dansk erhvervsliv og hvor ligger den den ligger blandt andet i uddannelse når jeg besøger dansk erhvervsliv store virksomheder hvad taler de så om de taler om at de har behov for velkvalificeret og veluddannet arbejdskraft og det er derfor regeringen ønsker at bruge pengene

i verdensklasse det kan de her og hvorfor kan de det det kan de fordi vi fra det offentliges statens side jo på tværs af politiske skel trods alt på trods af den tidligere regerings store besparelser

intention om at investere i uddannelse og forskning

så tror jeg bare man må sige at at

politiske holdningsforskelle skal vi fortsætte de massive besparelser på unges uddannelser som den tidligere regering havde iværksat som skader vækstmulighederne for dansk

kampen om arbejdspladserne eller skal vi lave en anden prioritering hvor vi lader være med at give store skattelettelser til dem der i forvejen har

om man vil den største udfordring når man ser

der tror jeg at det handler om de generelle rammebetingelser for dansk erhvervsliv det handler om hvordan vi sikrer en stabil udvikling også for landbruget og for den vækst som landbruget

går ministeren

planlægning og også langsigtede investeringer samtidig med at vi sikrer de bedste rammer for

miljø og natur

kunne notere mig at venstres landbrugsordfører i den artikel i landbrugsavisen som spørgsmålet henviser til har udtalt at venstre har forhandlingsvilje og en tilgang til tingene hvor hensynet til landbruget og miljøet ikke er enten eller men både og og jeg er glad for også at kunne notere mig at venstre nu bakker op om

drivhusgasser med halvfjerds procent det lyder jo som et rigtig godt

gode drøftelser med venstre og andre partier som måtte vise den samme konstruktive tilgang til

også er hvilket landbrug vi skal have fremover det kan vi jo tage i nogle senere debatter

skal sikre synes jeg at vi stadig væk har

bredt stort varieret landbrug og fødevareproduktion hvor vi både kan lægge et fokus på

nicheproduktion og egnsspecialiteter og den slags ting

også i høj grad stadig væk have et stort fokus på den konventionelle del af produktionen for det er jo det der giver grundlaget for den meget store fødevareeksport som vi heldigvis stadig har og gerne skulle

eksportfremstød så vi kan sige at i forlængelse af det her er

de forskellige ministerier men også med sigte på at vi stadig væk kan udvikle

det nogle ting som klinger godt i fødevareministerens

fagforeningen foa på en medarbejders dag den er planlagt så tæt at der ikke er plads til uforudsete opgaver

eksempler på hvor meget der skal registreres når jeg ser de eksempler

ikke lade være med at tænke på om vi har fundet den rigtige balance som tingene er i dag balancen skal for mig at se

side sikre at de ældre får den hjælp de skal have og helt klart har krav på

social og sundhedsmedarbejderens faglighed og vurdering der skal være tid der skal være

hvem der konkret støvsuger hos den ældre altså hvor vedkommende er ansat det er et spørgsmål om de bagvedliggende rammer for vores ældrepleje og det gælder alle dele

den måde man har organiseret alle dele på også det frie valg har nok medført for meget bureaukrati for mange dokumentationskrav i den enkelte kommune så hvis rammerne for ældreplejen og det frie valg i dag er med til at skabe en oplevelse af minuttyranni jamen så er vi altså mener jeg nødt til at se på om vi har de rigtige rammer

kigge bredt på de krav og regler og procedurer som vi i folketinget men også kommunerne selv har formuleret

ene øre og ud af det andet og bruger kræfterne på at være sammen med borgeren vi har brug for en nærhedsreform hvor vi skruer ned for detailstyringen oppefra og skruer op for faglighed og ledelse ude på institutionerne

at medarbejderne i ældreplejen kan bruge deres faglighed og at vi har tillid til deres arbejde

inde på tidligere ikke hænge deres faglighed og erfaring i garderoben tværtimod skal de tage den

at give den bedst mulige pleje og omsorg til borgeren det det der er hele

økonomiaftalen med kommunerne som jeg henviste til i mit tidligere svar og indgået i september måned er jo netop

en aftale hvor vi lader pengene følge med når vi bliver flere ældre men vi aftalte altså også at vi er nødt til at kigge bredt på krav regler procedurer osv som vi og kommunerne selv har formuleret hvis vi skal løse de udfordringer vi står over for og det er

vej før men det ændrer ikke ved at vi skal blive ved med at have ambitionen

derfor vil vi altså sammen med kl analysere det her

sammen kigge på om medarbejdernes albuerum er blevet for lille og reglerne

derfor er det også sådan at det er tid til at gøre status over hvor langt man så er nået og det er jo ikke alt der er igangsat der falder på gulvet tværtimod en lang række af de i alt tre og tyve initiativer er nemlig konkrete værktøjer der skal hjælpe vores faglige medarbejdere kommuner og regioner i arbejdet med at give mennesker med demens et trygt og værdigt liv trods demenssygdommen

nok der er jo lavet håndbøger med anbefalinger til social og sundhedsfaglig praksis på demensområdet udviklet værktøjer til

lavet materiale med velafprøvede ideer til hvordan kommunerne kan støtte og aflaste pårørende til mennesker med

og helt konkrete værktøjer som allerede er i brug og som ikke forsvinder selv om finansieringen af demenshandlingsplanen efter aftalen udløber

klare indtryk at demenshandlingsplanen har bidraget til et vigtigt og nødvendigt løft af indsatserne på demensområdet med ekstra viden

positivt men også meget vigtigt for det er ude lokalt og regionalt at den fortsatte udvikling og drift af området og indsatserne skal ske når det er sagt

spørgeren om at vi fra regeringens side også vil foreslå en delvis videreførelse af en del initiativer i forbindelse med de kommende forhandlinger om den nye reserve efter

er det jo desværre ikke ret meget der står om det eneste der står

igangsættes et arbejde der skal reducere unødvendige dokumentationskrav kontrol og minuttyranni i ældreplejen og dermed frigøre tid til arbejdet med den enkelte

at der netop kom en rapport i to tusind og atten når ministeren tidligere

en rapport her forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen

iværksætte endnu et arbejde omkring det det virker da

har været iværksat altså når der ligger en færdig rapport fra januar to tusind og atten men tilbage til spørgsmålet om demenshandlingsplanen der må ministeren redegøre for

jo svare på hvor mange midler har regeringen tænkt sig at sætte af til at videreføre demenshandlingsplanen som

det virkelig er ærgerligt og trist hvis der er kommuner der har sparet eller vil spare klippekortordningen helt væk vi hører gang på gang at vores kommuner råber på

skal gøre op med detailstyring og regulering

det vi talte om tidligere i den her spørgetime men det betyder så også at når man så giver pengene uden at have ansøgninger og uden at have

at prioritere velfærden for de ældre også

med god ret glade for klippekortet

kommunerne til at fortsætte ordningen for det handler altså

slå fast at kommunerne i dag har pligt til at give vores ældre den nødvendige hjemmehjælp hvis der er opgaver som den ældre ikke kan klare selv og det kan bestå i at hjemmehjælpen i forbindelse med besøget tager sig tid til en god snak det er jo social omsorg

færre regler og dokumentationskrav og derfor er den rigtige vej for mig at gå ikke at indføre nye regler nye ansøgninger og nye

så en kæmpe opfordring til vores kommuner det her handler altså om nogle af vores svageste ældre

skal være nye regler eller nye

i forhold til ældreområdet i sit

helt præcist at der vil være plads til omsorg og så må ministeren også godt redegøre for om ministeren er bekendt med hvor mange kommuner der har sparet klippekortet væk det

andet klippekortet og værdighedsmilliarden og andet

en milliard kroner næste år det er en solid bund under velfærden men der er også

med finanslovsforslaget målretter ekstra penge som sikrer mulighed for fem hundrede sygeplejersker næste år og tusind flere sygeplejersker fra to tusind og en og tyve regeringen har også varslet at den vil indkalde til politiske forhandlinger om en sundhedsaftale der skal sætte rammen for et

hvor der er mere tid til patienten bedre samarbejde mellem sygehus kommune og almen praksis og mindre ulighed

regeringens afsæt for de politiske forhandlinger

står også allerede nu i aftalerne med regioner og kommuner at de skal inddrages men vi vil også lytte til patienterne

der har noget at komme med i den her debat for at få input til løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer så vi kan få en god og ambitiøs sundhedsaftale der kan gøre sundhedsvæsenet endnu bedre det er det jeg er optaget af

jeg mener vil være fornuftige og gode

videreføre en til en og det vil også

flere ældre medborgere vi ved at der desværre bliver flere

diabetikere så den udfordring kender vi

er faldet ned mellem den praktiserende læge og hospitalet og mellem hospitalet og

så vi kender sådan set over en en bred kam de udfordringer der er i i det danske sundhedsvæsen den

problemstillinger som blandt andet handlede om at få kittet almen praksis kommuner og hospitaler noget noget bedre sammen i i form af de her

og i det hele taget en styrkelse af

sundhedsvæsen jeg synes

så også kunne være formålstjenligt både for regeringen og for sundhedsvæsenet og de mange andre aktører der er på området i al almindelighed at ministeren blev en lillebitte smule mere konkret på hvad

er for nogle konkrete løsninger som

ministeren tænker at man vil prøve at løse og adressere nogle af de her udfordringer man har i det danske sundhedsvæsen

opgaver til det nære sundhedsvæsen og samle kommunale og regionale funktioner tæt på borgeren kan være med til at skabe bedre og mere sammenhængende forløb tæt på borgerens hverdag det er til fordel for borgerne men jo også for sygeplejersker og læger og andre sundhedsprofessionelle der skal arbejde tættere sammen i

vi lytter til regioner kommuner personale patienter pårørende og partier for at få input til løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer på den her dagsorden derfor vil vi i dialog med disse parter se på muligheden for

som der bliver spurgt om her så vi kan få en god og ambitiøs sundhedsaftale der

det nære og sammenhængende sundhedsvæsen vi håber som sagt

få en så bred aftale som overhovedet muligt derfor

sige helt åbent til spørgeren hvis spørgerens

parti også kan se et behov og en god idé i

den her måde at få mere nærhed i sundhedsvæsenet vil

en kedelig udvikling som man måtte forstå at statsministeren så gerne ville bremse selv om

har foretaget og det har vi jo været enige om

en øget specialisering i det danske sundhedsvæsen

at patienterne kunne få en tiptop behandling på tiptop moderne

hvordan definerer ministeren det

giver det jo nogle associationer hos folk og jeg kan jo se at ministeren i et svar til fru sophie løhde

på spørgsmål nummer en hundrede og en og tyve svarer ikke uden

i modsætning til det vlak regeringen foreslog med deres sundhedsreform vil det således fortsat være regionerne med demokratisk valgte regionsråd der har ansvaret for sygehusene i det danske sundhedsvæsen det er det ministeren svarer fru sophie løhde og nu kommer ministeren så her og svarer mig at det er regeringens ambition at man gerne vil etablere nogle hospitaler med statslig hånd altså hvordan skal man egentlig forstå de der hvad de fleste vel nok vil opfatte

det er helt afgørende at der følger penge med hvis kommunerne

skal kunne løfte opgaven med at behandle og pleje det stigende antal ældre

det der skete i økonomiaftalen der blev velfærden prioriteret og der blev skabt råderum både til at håndtere den demografiske udvikling og

den nationale demenshandlingsplan fulgte fire hundrede og halvfjerds million kroner og tre og tyve konkrete initiativer den indsats har givet kommuner og regioner et vigtigt nødvendigt skub i forhold til

løfte indsatserne på demensområdet og det var også det der var hensigten med handlingsplanen den skulle bidrage til at løfte området det var ikke planen at den skulle drive men den skulle

der er tilvejebragt mere viden og udviklet en række gode værktøjer som jeg forventer at både regioner og kommuner tager til sig og konkret arbejder videre med hver eneste dag men som jeg også sagde i forbindelse med min besvarelse af

også foreslå en delvis videreførelse i forbindelse med forhandlingerne om den nye reserve efter satspuljen for mig at se er det et samlet udtryk for en både positiv og fornuftig sammenhængende prioritering af demensområdet og så skal det ikke være nogen hemmelighed

når jeg i dag hører ministerens tale om at

den nationale demenshandlingsplan som vi jo prioriterede det største løft til

og halvfjerds million kroner er der ikke

regeringens finanslovsforslag der er tre og tyve rigtig vigtige initiativer i demenshandlingsplanen og jeg synes ikke

eneste af dem som skal lukkes og spares væk men det mener regeringen jo så desværre når man ikke laver en øremærket prioritering til at kunne lave

af den nationale demenshandlingsplan

to tusind og fem og tyve som handlingsplanen løber til

er rigtig trist at en socialdemokratisk sundheds og ældreminister på den måde nedprioriterer hele

det er resterne af de her famøse satspuljepenge som ministeren taler om for nu bare at være

ministeren om at svare på hvor mange penge der er

for satsrammen og hvor mange af dem

konkret vil prioritere til demensområdet det må være et rimelig simpelt spørgsmål for ministeren at

bliver mindre af at psykiatrien i dag skal behandle mange flere patienter end for bare få år siden det er en udfordring for både patienter og det dygtige personale i psykiatrien personalet som hver dag går på arbejde og gør deres bedste for at skabe de bedste vilkår for behandling af nogle af vores mest sårbare patienter de udfordringer vi står med i dag er ikke født under en enkelt regering det er mange års slitage og de kan derfor heller ikke løses med

et snuptag vi har i regeringens

forpligte os til at lave en ti årsplan for psykiatrien det løfte render vi selvfølgelig ikke fra behovet er

men lad os ikke forføre af løsrevne puljer eller hurtige lappeløsninger ti årsplanen er nu i sin opstartsfase

bredt samarbejde med interessenter men også med folketingets partier

inviteret til at debattere udfordringerne og komme med input til løsninger og det er noget jeg vil tilkendegive her i dag at jeg løbende vil drøfte med folketingets

øremærket til psykiatrien eller til en ti årig psykiatrihandlingsplan for den sags skyld det står i hvert fald i skærende kontrast til hvad socialdemokratiet lovede i valgkampen der lovede man at der skulle afsættes

ekstra om året til psykiatrien psykiatrien skulle på finansloven altså jeg tror når alle danskerne har hørt socialdemokraterne rundt i landet sige at nu skulle psykiatrien på finansloven så var det jo ikke med et stort nul at man tænkte at psykiatrien skulle på finansloven

nok med de penge som man også stillede i udsigt at psykiatrien skulle

tilføres men det var så også

det er derfor jeg godt vil vende tilbage til mit oprindelige spørgsmål hvorfor er det at regeringen

når man gerne vil markedsføre sig på at sætte velfærden først at det eneste der skal sættes sidst

nu også psykiatriområdet hvorfor er der ikke afsat nogen penge på regeringens finanslovsudspil til psykiatrien

som i dag er skatteminister i regeringen som stod i spidsen for dette forsøg på at få dsb tvunget til at stoppe på friheden station derfor troede vælgerne på vestegnen selvfølgelig at socialdemokratiet hvis de kom til magten ville få s toget til at stoppe på friheden station

forstå at den nye transportminister har fuldstændig det samme synspunkt som jeg havde dengang socialdemokratiet krævede noget af mig som ville være tåbeligt det er fint at komme til besindelse

men hvordan kan det være at socialdemokratiet før valget blev udskrevet krævede at toget skulle

herudover blev der tilført yderligere to milliard kroner fra aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik regeringen er i fuld gang med at implementere forligskredsens beslutning vi vi skal således allerede i morgen førstebehandle en anlægslov

en ny jernbane over vestfyn et projekt som i øvrigt også er prioriteret

regeringens forslag til finanslov det er fortsat regeringens

at togtrafikken såvel som den resterende kollektive trafik skal have et markant løft

der spiller projekterne i togfonden dk naturligvis en central rolle det ligger også regeringen på sinde at der skal være en langsigtet plan

skal omfatte en så stor del af folketinget som muligt hvorved

så at sige er rullet ind hvert eneste år

i det omfang som var forudsat i sin tid men de er dog rullet ind i kraft af aftalen om harmonisering af beskatningen

blev trods alt lavet en følsomhedsberegning på et tidspunkt der sagde at der i hvert fald

der kan man jo spørge sig selv hvad er pengene anvendt til i den periode det er ikke den nuværende regering der skal

set den tidligere regering vi ved at elektrificeringen er kommet i gang men det koster ikke tretten milliard

lavet forskellige forundersøgelser vvm undersøgelser

brugt til motorveje det ved man jo ikke noget om

det lovforslag vi skal behandle i morgen

det er udskudt til to tusind og tre og tyve når pengene faktisk ruller ind pengene er til disposition allerede nu så hvorfor sætter man det ikke i gang jeg spørger også fordi vestfynbanen efter min mening

om jeg så må sige så derfor har vi

sige at acceptere at man vil vente til to tusind og tre og tyve med det projekt når nu pengene er der og det må vi jo formode de er siden de er rullet ind løbende siden totusinde

i bedre og billigere forligskredsen

kunne blive udmøntet og at de kunne blive udmøntet af forligskredsen

i flere omgange skrive til transportministeriet

og så videre det lykkedes og vi har faktisk brugt de midler det var jo et flertal uden om regeringen på daværende tidspunkt

aftaler omkring investeringer i den kollektive trafik som cykelstiprojekter supercykelstier

og busser i yderområderne og jeg skal give dig skal

rigtig mange gode projekter

det synes vi jo er ganske mange penge og derfor er det rigtig vigtigt for os ligesom

for at have opfyldt den del af sin forpligtelse for mig er det dog også vigtigt at

forstå om spørgsmålet skal ses

partiet venstres samlede prioriteringsplan allerede nu har venstre jo

investeringsplan der blev lavet i marts måned af den tidligere

og dansk folkeparti i fællesskab det gælder blandt andet projektet om mariager omfartsvej som var højt prioriteret i den tidligere regerings plan

med anlægsstart allerede i år to tusind og to og tyve siden hen har venstres transportordfører herre kristian pihl lorentzen givet udtryk for at der findes langt mere påtrængende projekter og kaldt det en klog beslutning at vi i denne regering har valgt at rulle vvm undersøgelsen tilbage i forbindelse med vores forslag til finanslov for to tusind og tyve det var som bekendt en vvm undersøgelse som den blå regering og dansk folkeparti satte i gang med deres finanslov for to tusind og nitten og jeg forstår godt hvis der sidder mange danskere

som jeg har sagt ved flere anledninger er det min ambition at skabe stabile rammer om de kommende ti års investeringsplan

et blankt kanvas søge en så bred politisk aftale som muligt om de fremtidige investeringer i

fra står for en stor del af

en kendt udfordring da man lavede en aftale

da materialiserede sig jo ikke i væsentlig grad noget

løsningsmodeller og anvendelse af alternative ruter ved trængsel på vejlefjordbroen

som jeg tidligere har sagt faktisk så sent som i forbindelse med mit tidligere

er det min ambition at skabe stabile rammer for de kommende ti års infrastrukturinvesteringer og derfor vil jeg med udgangspunkt i et blankt kanvas søge en så bred politisk aftale som muligt om de fremtidige investeringer i infrastrukturen

det betyder selvfølgelig også at hvis det er sådan at herre kissmeyers spørgsmål skal tages som et udtryk for at det er en af venstres prioriteringer så vil jeg selvfølgelig meget meget gerne vide det fordi det så

det gælder ikke kun på de gymnasiale uddannelser det gælder

resultaterne for prøverne på de gymnasiale uddannelser anvendes

ved optaget på de videregående uddannelser og det har selvfølgelig en slagside hvis det er sådan at nogle kan snyde sig til at komme foran

i køen vi skal så selvfølgelig også passe på ikke at mistænkeliggøre alle elever på de gymnasiale uddannelser der er der

anden balance man skal finde langt de fleste vil jo faktisk gerne overholde reglerne og vise hvad de kan ved prøven

vi som regering sende et meget klart signal

ogeller salg af opgavebesvarelser med videre til eleverne regeringen vil også gerne se på om der skal yderligere

ud over det lovforslag det kan for eksempel være tekniske løsninger eller nye prøveformer

anerkende at vores institutioner gør et stort arbejde for at sikre gode og sikre prøvesituationer med lokale løsninger og fra centralt hold skal vi jo så

med skriftlige opgaver men det her drejer sig bare om noget andet det her drejer sig om at der hvor man først og fremmest snyder til eksamen

den mulighed er stadig væk

folketingsvalget blev udskrevet og jeg vil meget håbe

opfordre til at det arbejde bliver videreført nu efter regeringsskiftet

det er det der bør være målet for

selv sagde så fordeler vi jo nogle gratis goder til unge mennesker

hvis vi ikke kan stole på at de resultater er i overensstemmelse med sandheden hvis der

der faktisk kan snyde sig til et andet resultat

heller ikke kan leve med at der er elever der ikke får det udbytte af undervisningen som de skal have fordi de ikke anser det for nødvendigt fordi de ved at de kan snyde til eksamen derfor er det nødvendigt at sætte en fuldstændig stopper for det

ikke nok at sige til eleverne fy fy skamme det må i ikke

når ti procent af eleverne oplyser at de har brudt reglerne når de selv oplyser det så tror jeg

det er toppen af isbjerget så tror jeg der er flere der gør det som bare ikke taler

fundet ud af at få sat sig ind i hvordan reglerne

at have et ønske om at leve op til reglerne

vurderinger tilbage af hvad man kan gå videre med og hvad man ikke kan gå videre med men vi er også meget åbne

er man anvender den her digitale nye verden for det næste problem er jo at der findes apps hvor ting slet ikke er online men ligger inde i appen og som kan give problemer i forhold til at vurdere hvad

det kan være ting der er indlejret i de digitale redskaber som de i dag gerne må have med

selvfølgelig fastholdt på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser derfor må jeg indrømme at

jeg er umådelig overrasket over at regeringen lægger op til en så dramatisk besparelse på de

jo ikke rart at blive anklaget for løftebrud

er ministeren enig med formanden for dansk magisterforening og også sfs ordfører herre jacob mark i at det her

er et klokkeklart løftebrud fra regeringens side al den stund

jo netop har understreget at socialdemokratiet gik til valg på at fastholde

at blive anklaget for løftebrud men

enig med ministeren i at selvfølgelig er det afgørende vigtigt for det danske samfund at vi ikke slagter de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser sådan som regeringen har lagt op til uden ministerens velsignelse hører jeg ministeren

det finanslovsforslag som er til forhandling netop nu løftebrud er ikke sjovt og det forstår jeg udmærket godt men at høre ministeren lægge afstand til regeringens egen politik er nu alligevel en nyskabelse

en og tyve tilbage til uddannelserne på aalborg universitet spørgeren beder mig kommentere på hvad virkningen for aalborg universitet vil være af den næste besparelse regeringen har arvet nemlig besparelsen på taxameterløftet i

jeg kan oplyse at den besparelse på taxameterløftet på aalborg universitet som har været budgetteret i de to seneste finanslov vil udgøre ikke fire og tredive men fem og tredive million kroner

tusind og tyve min kommentar er at der er efterladt betydelige regninger og besparelser på videregående uddannelser som nævnt under mit svar på spørgsmål s otte og fyrre

finansministeren nu indledt forhandlinger

set også på tapetet men det jeg ikke forstår ministeren er stolt af

som var en del af den tidligere regerings uddannelsespolitik takstløftet på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser som altså betyder forstår jeg at rektor på aalborg universitet

at besparelsen ikke bliver fire og tredive million

at man nu har fået en ny regering

som for eksempel vækstfonden der yder et betydeligt bidrag til de virksomheder som ikke kan opnå fuld finansiering i markedet eller eksportkredit gennem eksportkreditfonden som bekendt foreslår regeringen i finanslovsforslaget at tilbagerulle lempelsen af bo og gaveafgiften det sagde vi før valget og det holder vi fast i dermed følger vi også op på anbefalingen fra blandt andet de økonomiske vismænd regeringens tilbagerulning betyder ensretning af bo og gaveafgiften så alle betaler samme sats når overdragelsen sker til familien de økonomiske vismænd peger netop på i deres rapport som

de har gjort tidligere at en ensretning af arvebeskatningen er fornuftig men vi lytter også til de bekymringer erhvervslivet rejser derfor foreslår vi også en forbedring af den gældende henstandsordning ved at indføre retskrav og forlænge henstandsperioden fra femten til tredive år samtidig går vi i dialog med erhvervslivet om de rejste opmærksomhedspunkter herunder gennemsigtighed ved værdiansættelse ved virksomhedsoverdragelse for eksempel til næste generation med tilbagerulningen sikres et økonomisk råderum på en milliard kroner årligt som vi ønsker at bruge på at fremme lige muligheder vi prioriterer derfor

og undervisning vi vil investere i bedre uddannede unge for hvis vi hjælper og uddanner unge bedre skaber vi også bedre løsninger for virksomhederne og skaber bedre rum

reglerne for generationsskifte i mange år indtil den tidligere socialdemokratisk ledede regering som en tyv om natten ophævede det der hed formueskattecirkulæret og øgede beskatningen

brugte vi stort set de samme penge på at sænke procentsatsen så virksomhederne ikke skulle betale mere i skat end før den socialdemokratisk

regering havde hævet skatten så det er ikke en tilbagerulning af en skattelettelse det er en genindførelse af en skatteforhøjelse

at der ikke var et eneste konkret forslag

for regeringen har kun forslag der gør det værre generationsskifteskatten er én ting små og mellemstore virksomheder for hvem det kan være en bekostelig affære hvis en medarbejder kommer til skade også i sin fritid kan jo se frem til nu ikke at

som virksomhederne skal betale det øger deres finansieringsbehov

kunne sådan set blive ved

var gået til valg på jeg husker et forslag om at give fem milliard kroner ekstra

det har vi heller ikke set noget til så har ministeren kun regninger at udstede til landets virksomheder

og understøtte vores erhvervsliv vi har lige oprettet erhvervslivets eu og regelforum der skal fjerne unødigt bureaukrati unødig overimplementering det er et godt initiativ vi jagter hele tiden udenlandske investeringer til danske virksomheder vi arbejder på at skabe bedre lånevilkår i landdistrikterne for virksomheder og borgere og alt det håber jeg jo vi kan have et bredt politisk samarbejde om med spørgerens parti

og jeg er efter at være blevet minister for området ikke blevet overbevist om at lindholm er den rigtige løsning tværtimod det er simpelt

jeg tror ikke på at vi løser problemstillingen med blandt andet udviste kriminelle ved at bruge syv hundrede og ni og halvtreds million kroner på et helt ny udrejsecenter i stege bugt

faktisk sikker på at vi kan finde en løsning hvor vi bruger pengene mere fornuftigt jeg tror de fleste kan blive enige om at

er rigtig rigtig mange penge og hvis man sammenligner med de eksisterende udrejsecentre

vil bare driften af lindholm også blive mere end tre gange så

det var og er dog helt rigtigt at der skal findes en løsning på udfordringen med udvisningsdømte som ikke rejser hjem og dem der er på tålt ophold for selvfølgelig er vi enige i at at udviste kriminelle udlændinge skal rejse hjem og det er derfor også vigtigt for mig at vi nu kigger nærmere på hvordan vi kan få flere til at rejse hjem samtidig skal vi finde ud af hvor udlændinge uden lovligt ophold mest hensigtsmæssigt kan indkvarteres så længe de opholder sig i danmark men vi er endnu ikke et sted i arbejdet hvor vi kan sige

på kærshovedgård hvor de som sagt spreder meget meget stor utryghed og hvor det er svært at holde dem inden for området for

mange forskellige spørgsmål der er stillet og svar der er givet

tilbage man ved egentlig ikke rigtig hvor de opholder sig og de er ude og

utryghed i lokalsamfundet i butikker og over for befolkningen og laver fortsat

jo fuldstændig uholdbart fuldstændig uholdbart derfor bliver jeg nødt til at sige til ministeren jeg synes det havde været godt når man nu har aflyst udrejsecenter lindholm at man så havde haft et alternativ og hvornår forventer ministeren

at folk rent faktisk rejste hjem

måske se fidusen i det men det tror jeg bare ikke på og derfor derfor

der kommer en løsning for vi vil jo have en placering

idé om at der skulle etableres et udrejsecenter på lindholm som skulle kunne åbne i to tusind og en og tyve og inden da lang tid inden da skal vi nok melde ud hvor vi mener både dem der er udvisningsdømte og på tålt ophold og dem der er afvist som asylansøgere skal bo så der er lidt tid at løbe

de fleste er kommet hertil på grund af vores frihedsværdier men vi må også erkende at der

hertil på trods af de værdier og derfor står vi i dag midt i en ny frihedskamp

en kamp jeg meget gerne vil tage del i men ikke på den måde som spørgeren foreslår her

ved at skele til religion når vi tildeler statsborgerskab og jeg

forklare hvorfor for mig er det her mere en kamp mellem alle demokrater herunder moderate muslimer som for længst har fundet sig tilpas i vestlige demokratiske samfund og så de reaktionære vakte muslimer der insisterer på at sharia skal regulere samfundet mere end det er en konflikt mellem muslimer og de europæiske samfund vi skal stå ved siden af de første og kæmpe imod de sidste

i kamp for demokrati og ikke imod islam

skele til religion når vi tildeler statsborgerskab det kan ende med at visse grupper af personer diskrimineres på baggrund af deres religion og at vi på den måde i

skubber de forkerte fra os og det vil være et skridt baglæns i den frihedskamp for de demokratiske værdier som jeg mener er så

kan man simpelt hen ikke stikke under stolen

muslimske minoriteter i danmark så forøger vi integrationsproblemerne derfor er det selvfølgelig afgørende

kan tage stilling til det som er sandhed det som er

virkeligheden alvorligt religion betyder noget det betyder ekstremt meget i

nuværende integrationsproblemer

de politikere der skal tage beslutninger med store konsekvenser for danmarks fremtid

bør ministeren hvis han ønsker en

arbejde for at det bliver tydeligt

politikere når vi stemmer om

hvilken religion de kommer med så må folk jo selv bestemme om de vil forskelsbehandle på baggrund af det men det skal ikke holdes hemmeligt hvis man gør det

vi reelt set

borgere her og når vi behandler lovforslag her i folketingssalen så synes jeg vi skal tage udgangspunkt i hvilken religion folk har jeg synes heller ikke vi skal have en lov om indfødsret hvor vi

er homoseksuelle og heteroseksuelle vi må gå ud fra at de mennesker der står på det lovforslag lever op til kravene

netop for at understrege betydningen af

det

hvis man ikke overholder sin opholds og meldepligt bliver man frihedsberøvet og det er en konsekvens af stramningerne fra to tusind og atten det gælder de udlændinge der er her på tålt ophold og dem der er kriminelle spørger kobler så strafskærpelserne til en øget tryghed i nærområdet omkring kærshovedgård

at have et udrejsecenter som nabo jeg tror at naboer og befolkning generelt har det bedst med at vi ved hvor de her personer er frem til de rejser ud af danmark det er derfor vi har udrejsecentre og vi holder selvfølgelig øje med den uro der måtte være uhensigtsmæssig adfærd og kriminalitet bliver indberettet til udlændingestyrelsen og alle former for kriminalitet anmeldes også til politiet og de indberetninger indeholder altså et begrænset antal hændelser det er også vigtigt at sige højt men uanset om det er et højt eller et lavt antal hændelser

kan trygheden jo godt være påvirket af at have et udrejsecenter som nabo

de er jo ikke frihedsberøvet mit mål med den her kontrol

set ikke straffen i sig selv mit mål er at vi kan handle

svar at det ved jeg ikke endnu vi kan som sagt se at der er et begrænset antal hændelser og den seneste opgørelse fra september viser et endnu lavere antal hændelser det kan vi godt se det kan skyldes at nogle af beboerne er frihedsberøvet men vi ved

en effektiv kontrol der understøtter at folk rejser eller bliver sendt hjem

jeg også bedt mit ministerium om at se nærmere på hvordan vi får den mest effektive kontrol en kontrol der giver os det bedste overblik over hvor udlændingene opholder sig og som vigtigst af alt understøtter at folk rejser hjem når de

set det jeg også mener vi skal måle successen på lige nu har vi lidt over tusind mennesker i udsendelsesposition og det er

godt indrømme en kæmpe politisk hovedpine det koster masser af penge

folk som har skabt utryghed i lokalområdet så strammer vi kravene i forhold til meldepligt meget markant så i stedet for vel

overtrædelser før man får fængselsstraf er det vel noget der ligner seks overtrædelser nu der kan medføre fængselsstraf

i fængsel i seks måneder fordi

at man i lokalområdet ministeren kan jo gå ind og se på den lokale mediedækning der har været af det

så siger ministeren nu at det ved man ikke ret meget om jeg bliver i

over det svar ministeren giver og hvorfor gør jeg det jo

de radikale det er jo dem man skal lave finanslov med lige om lidt og finde ud af hvilke ressourcer der skal være til politiet og så videre har jo gjort det klart at

andreas steenberg har på de radikales vegne sagt det her burde aldrig være sket man har indført en masse stramninger af symbolsk karakter citat slut det er dem som man lige om lidt skal lave finanslovsaftale med

vi der stemte for de her stramninger af at de faktisk skaber mere tryghed og er en fordel

kan man jo risikere at regeringen pludselig sidder bag nedrullede gardiner ovre i finansministeriet

tidspunkt her i efteråret og begynder at lempe på de her ting for på den måde

utryghed til følge for lokalbefolkningen hvad

jo være guldhaner i første klasse så vores problem her er at vi ikke lykkes med vores politik for er for mange der stadig opholder sig i det danske samfund selv om de skal rejse ud

for et par uger siden sagde de at der var to hundrede jeg spurgte hvor er de sidste halvtreds

nikket lidt forsigtigt omkring bordet så selvfølgelig har det haft betydning at vi har gennemført det her jeg kan bare ikke med ministeriet i ryggen

haft betydning for trygheden jeg kan se på nogle tal fra juli august og september

at det her fortsætter

mennesker i fængsel det ville da være mærkeligt men jeg tør altså ikke konkludere på hvorvidt det lige har med den her lovændring at gøre det som jeg er optaget af er at hvis det skal lykkes os at kunne få sendt folk til kastrup lufthavn og på en flyvemaskine så skal vi vide hvor de er

til at lede efter dem i alle hjørner af kongeriget

derfor de har opholds og meldepligt det er derfor vi skal

regeringen har droppet lindholm hvad tror ministeren det betyder for den plan og den tryghed der skal være omkring tingene at nogle af de værste som man jo havde tænkt sig at flytte til lindholm åbenbart ikke kan komme andre steder hen hvornår sker der noget fra regeringens side

hvor mener ministeren det skal være

i forhold til de forsvundne noget noget som socialdemokraterne

det er ikke godt nok så vi har tænkt os for færre penge at løse opgaven lige så godt ved at finde en ny placering

ikke ligefrem fordi man har trukket gevinsten i lotteriet det er jeg fuldstændig med på derfor har vi også tænkt os at gøre det her meget grundigt så vi er sikre på at når beslutningen bliver truffet

lindholm skulle jo står klar i to tusind og en og tyve så indtil da skulle kærshovedgård have fungeret som nu med den tidligere regerings politik vi skal nok i god tid inden to tusind og en og tyve præsentere hvor vi synes at dem på tålt ophold dem der er dømt til udvisning og dem

afslag på asyl skal opholde sig jeg kommer ikke til at sige det i dag og heller ikke i morgen

jeg har de sidste par uger været rundt og se en række forskellige centre og jeg har bedt mit ministerium om at finkæmme landet for at finde den bedst mulige placering som jeg håber på at

de radikale har jo talt for at man skulle have dem spredt rundt i landet på mange forskellige lokationer er det her et udtryk for at regeringens opfattelse er at man skal finde én ny placering ét nyt sted i danmark og så

pressede på for at lindholm skulle stå klar til i hvert fald delvis husning af nogle af de her folk tidligere end to tusind og en og tyve

overbevist den daværende regering om endnu det er bare lige for en ordens skyld når ministeren nu lægger så meget vægt på totusinde

børnetilskud for at give børnene bedre muligheder for at få en rimelig hverdag det handler ikke om hvor man bor eller hvor i verden man kommer fra når der bliver råd til at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter eller fødselsdage kan de indgå i fællesskaber med andre børn de børn kan være gode rollemodeller i forhold til skole og uddannelse og de kan bidrage til at bekæmpe parallelsamfund men det ændrer ikke ved

der er stadig en gevinst ved at tage et arbejde i stedet for at modtage offentlige ydelser efter indførelsen af det midlertidige børnetilskud vil en enlig forsørger med to børn som får et job til hks mindsteløn for ufaglærte få en månedlig gevinst på cirka tre tusind kroner

også gerne slå fast at indførelsen af det midlertidige børnetilskud ikke står alene for regeringen er det centralt med rettigheder og pligter dem der kan skal bidrage til samfundet vi vil derfor indføre en pligt til at bidrage syv og tredive timer om ugen for nytilkomne

en betydning hvor høje ydelserne

som vi har set vokse over de sidste mange år

efter vores mening lider alt for store afsavn

er et mindsket arbejdsudbud på to hundrede og fem og tyve fuldtidspersoner det vil altså sige at det er meget meget få mennesker man vurderer ikke vil have en

tilstrækkelig tilskyndelse til at arbejde

tilstrækkeligt grad

kvalifikationer det er meget mere komplekst end ene og alene

bekæmpelsesindsats primært ved brug af fælder miljø og fødevareministeriet arbejder løbende på at effektivisere bekæmpelsen af invasive parter det sker med rådgivning fra universiteterne og vildtforvaltningsrådet og i samarbejde med interesseorganisationer som for eksempel danmarks jægerforbund lige nu er miljø og fødevareministeriets udkast til forvaltningsplan for mink mårhund og vaskebjørn i offentlig høring planen fastlægger mål rammer og konkrete initiativer for at begrænse de tre invasive arters skadelige indvirkning i naturen og når ministeriet skal behandle de indkomne høringssvar

vil jeg tage stilling til om der er behov for at se på om initiativerne i forvaltningsplanen skal ændres og jeg vil derfor også se på forslaget om regulering af vaskebjørn og mink om natten og vil i den forbindelse rådføre mig

i forhold til at bekæmpe invasive arter

høring

derfor bare en meget meget klar opfordring til at den ekstra mulighed der blev givet i to tusind og atten

i forhold til vaskebjørn og mink så vi ikke skal stå om nogle år med en ny

så skal ministeren være åben over for at gå meget hårdt til værks for ellers risikerer vi at det går

første der får ordet er fru annette lind fra socialdemokratiet

etablere minusma i mali både b seks den fredsbevarende mission og operation barkhane som vi behandler i b syv er en del af den sikkerhedspakke som regeringen fremlagde for nylig

minusma og operation barkhane hænger uløseligt sammen fn resolutionerne der hjemler minusma

barkhane velkommen i tilfælde af at der er angreb

hjælper operation barkhane situationen i sahel regionen udvikler sig i negativ retning der er eskalering af vold mellem de etniske grupper situationen har drevet rigtig mange mennesker på flugt og der er mange civile drab fredsprocessen er skrøbelig og situationen er bekymrende

regionen er præget af ekstrem fattigdom høj befolkningstilvækst ungdomsarbejdsløshed svage statslige institutioner og vanskelige klimatiske forhold faktisk er der rigtig høje temperaturstigninger derfor går det militære bidrag i sahel regionen hånd i hånd med et omfattende dansk udviklingsengagement stabilitetsbidrag og humanitær bistand bidraget som vi tager stilling til i b seks er helt konkret

med op til fem og tres personer og et personelbidrag på op til ti personer til fns fredsbevarende mission minusma personbidraget skal indsættes fra januar to og tyve til ultimo

tyve og består af tolke og it specialister som skal løse informationsindhentningsopgaver med henblik på at bidrage til minusma s situationsbillede

af enheder det danske personbidrag skal indgå i en europæisk efterretningsenhed transportflyet er af typen c 130j også kaldet et herkulesfly transportflyet skal bidrage i seks måneder fra november to tusind og nitten og frem flyet skal transportere personel og materiel efter konflikten brød ud i mali i to tusind og tolv har danmark støttet de internationale

indsatser ad flere omgange i takt med fns mandat i minusma og det er ofte blevet forlænget det danske bidrag har også tidligere udsendt transportfly og dertil også danske specialtropper som har været på mission og sidst har en dansk generalmajor været udsendt med det folkeretslige grundlag for de danske

minusma har fns sikkerhedsråd fastslået at der med situationen i mali foreligger en trussel mod national fred

i forhold til det internationale engagement for at stabilisere sahel regionen der i de seneste år har oplevet en forværret sikkerhedspolitisk situation forsvaret har siden og tretten bidraget løbende til de militære indsatser i mali og i sahel udenrigsministeren og forsvarsministeren har rådført sig med medlemmerne i udenrigspolitisk nævn og bedt om et mandat i b syv til et helikopterbidrag med to

eh101 helikoptere og op til halvfjerds personer dertil skal der udsendes en to stabsofficerer til hovedkvarteret i den franskledede operation barkhane i sahel cyberkapacitet vil også kunne indgå i den danske militære indsats helikopterbidraget skal indsættes fra januar og tyve og året ud for socialdemokratiet er det vigtigt at vi kobler de militære bidrag med en langsigtet diplomatisk økonomisk og

er en franskledet antiterroroperation i sahel regionen som omfatter mali burkina faso mauretanien niger og tchad ekstremisme menneskesmugling og andre former for grænseoverskridende organiseret kriminalitet

sahel regionen operationen her skal sikre at landområderne i regionen ikke falder i de forkerte hænder da de allerede i dag udgør en trussel mod fred og

i europa mange mennesker er på flugt som følge af konflikt fattigdom og naturkatastrofer og sahel regionen er en central transitregion for migration fra vestafrika

med til at bidrage til fred og stabilitet ude i verdens brændpunkter for mig er det vigtigt at vi tager aktivt del i den internationale kamp mod terrorisme og ufred ved at tage ansvar ude i verden den fredsbevarende mission minusma og operationen her bidrager til at understøtte sikkerhed og stabilitet i regionen det er vigtigt for at skabe fred på lang sigt danmark spiller en central rolle i et nyt regionalt freds og stabiliseringsprogram i sahel regionen under freds og stabiliseringsfonden socialdemokratiet støtter fns mission minusma og operation barkhane

engagement i området og også i fn missioner

mangeårig tradition for

give de tidligere mandater og det er også fornuftigt i lyset af den udvikling der desværre er

kan jeg sige at venstre selvfølgelig støtter de to beslutningsforslag og den linje som regeringen lægger op til og

bedt om mandat til her i folketinget vi ser med stor alvor på sikkerhedssituationen i mali og sahelregionen

og på den desværre negative udvikling jeg jeg var

i folketinget i to tusind og syv

besøgte nogle af de projekter som danmark med danske skattekroner via vores udviklingsbistand har har støttet jeg husker

besøg hos en kvindelig borgmester dem var der få af i mali på daværende tidspunkt og jeg tror ikke det er forbedret sådan voldsomt og vi støttede den her kvindelige borgmester

fantastisk rørende oplevelse at se hvordan danske skattekroner bliver brugt fornuftigt kort tid efter var der

efterfølgende er blevet bombet af

af terrorceller og terrorister

og blev brugt som operationsområde i timbuktu det er jo

en forfærdelig kedelig udvikling ikke mindst for dem der bor i mali men men

for det internationale samfund og og når man har en region som hele sahelregionen

terrorister opererer og der er

men men det spørgsmål vi må stille os selv

gøre for at afhjælpe og det har vi så gjort siden

hvor vi har deltaget i i fns

også haft et tæt samarbejde med franskmændene

sikre fred og stabilitet i det omfang

i mali og og sahelområdet det er i danmarks interesse

mali som land

med voldsomme udfordringer ikke bare fattigdomsmæssigt og humanitært men også politisk med politisk ustabilitet så er det også i vores interesse at

er fred og stabilitet i den del af verden ikke mindst fordi

det genererer et voldsomt migrationspres på danmark og på europa og eus ydre grænser så selvfølgelig er der vores internationale ansvar

side i at gå ind og hjælpe med at sikre fred og stabilitet og deltage i den fredsbevarende mission

gøre det vi skal bidrage til at skabe fred og stabilitet fremme demokrati og forbedre fremtidsudsigterne i i mali og og sahelregionen og det er jo det det danske bidrag skal

fn sporet men vi vil også gerne nogle gange gå videre hvis det giver god

så gode danske soldater i det her tilfælde jo

vi også tidligere har gjort masser af danske soldater personel

og udsætter sig selv for

alt andet lige er det jo mere trygt og sikkert at være herhjemme

udsendt på danmarks vegne og

vi skal være taknemlige for de soldater der vil

godt og ordentligt det gør vi

at de soldater der måtte vende tilbage om det så er udsendte til mali på

til skade fysisk eller

en berettiget forventning om vil få en rigtig god behandling af det danske samfund derfor

en af mit partis mærkesager i den tid vi har siddet i regering og inden

om man er udsendt med et smalt eller et bredt mandat i forhold til det arbejde man

skal udføre når de kommer hjem

få en en god og ordentlig behandling og hvis man kommer til skade psykisk eller fysisk

det danske samfund vil tage god hånd om en

at venstre støtter de to beslutningsforslag

nødvendigheden af en dansk tilstedeværelse i mali og sahelregionen

række forhold der er afgørende for det første skal det ske i en tæt alliance med lande som vi deler verdenssyn og forudsætninger med

skal det også være på en måde hvor vi kan garantere vore troppers sikkerhed bedst muligt

er det også afgørende at det sker med så bredt et flertal i folketinget som muligt vi skal alle kunne bakke op om vores soldater i disse farlige områder den franske militæroperation med navnet barkhane som vi behandler her i dag dækker fem forskellige lande i sahel burkina faso tchad mali mauretanien og niger flere forskellige oprørsgrupper

i alt tre tusind fem hundrede franske soldater er indsat i det enorme område hvor de samarbejder med de lokale regeringsstøtter

der er altså tale om en bred international indsats med lande som danmark deler udenrigspolitiske prioriteter med

hertil kommer at forsvarets efterretningstjeneste vurderer at truslen

burkina faso og niger er høj og især i de seneste år har sikkerhedssituationen i det nordlige og østlige burkina faso

de militante islamisters succes med ekspansion i det centrale mali

givet dem bedre muligheder for at gennemføre angreb ind i det nordlige centrale og østlige burkina faso og efterretningsvæsenet vurderer at militante islamister fortsat har intention om og kapacitet til at gennemføre større komplekse terrorangreb i burkina faso men hvad der er særlig interessant for

som sandsynligt at militante islamister løbende planlægger angreb

også af afgørende betydning for

beskytte os selv vores land og borgere

fjender er det ikke nok blot at sikre et ordentligt nationalt forsvar så må vi bekæmpe fjenden hvor fjenden er og hvor fjenden dag for dag

nogen man kan forhandle med det det ligger ikke til deres mentalitet at gå ind og forhandle med nogen som helst de mener

gøre som de vil og slå dem ihjel som

steder har de ikke den samme tro som dem

skal de væk fra jordens overflade og det mener vi ikke er rimeligt og derfor skal

med til at bekæmpe dem men det betyder også at vi

nødt til at sikre at vi har en stærk kontrol i danmark så

derfor er det også vigtigt at vi fortsat har en stærk grænsekontrol til at stoppe mulige islamister efter konflikten i mali brød ud i to tusind og

de internationale militære indsatser i mali

i to tusind og tretten støttede danmark den tidligere franske operation med et transportfly ligesom vi har støttet minusma med et tilsvarende transportfly og tredive stabsofficerer udsendt til missionens hovedkvarter i bamako dette er blot en del af det danske bidrag hvor også en dansk generalmajor har været udsendt som styrkechef for minusma dette er afgørende

og vigtigt for for danmarks sikkerhed for selv om disse konflikter kan virke langt fra danmarks grænser har de afgørende betydning for at sikre danskernes hverdag frihed og tryghed derfor kan dansk folkeparti bakke op om begge de to beslutningsforslag

indoktrinering i skoler og en massiv påvirkning der har ført til nye militante grupperinger som i dag udgør en sikkerhedsrisiko både for de civilbefolkninger der bor i landene i sahel

for sig også for de lande der ligger lidt længere væk heriblandt danmark og de andre europæiske lande for radikale venstre ingen tvivl om at vi ikke bare har et ansvar men også en

prøve at stabilisere situationen i sahel det er også grunden til at det er lykkedes at lave et meget præcist fn mandat med en fredsplan for mali der gør det muligt ikke bare forhåbentlig

den interne borgerkrig mod islamisterne men forhåbentlig også at vinde freden i hvert fald er der en plan og

med at gøre her og der har været rejst kritik mod den del der handler om barkhane

også er fn mandateret gennem den anden fn mission men som jo også har været

endnu sværere områder fra radikal side har vi

beslutningsforslag fordi vi ser de to operationer som komplementære der er et mandat og vi tror at det

skal få situationen under kontrol kræver en helhjertet indsats med til det billede hører også og det lægger vi afgørende vægt på at danmark ikke kun bidrager med militær tilstedeværelse

med stabiliserende indsatser kapacitetsopbygning almindelig udviklingsbistand humanitær bistand hele spektret og dermed kan vi forhåbentlig gøre en forskel og også få indflydelse på hvad det er for nogle lande og hvad det er for en region der på lang sigt

med den klare bevidsthed man altid har når man står med efterklogskabens klare lys sige gid vi dog var kommet i gang i sahel

hvor der er samtidig også foregår menneskehandel og

vi synes det er vigtigt at danmark bidrager aktivt

lig radikales ordfører ser som komplementære

rigtig vigtigt at fn er til stede som en aktør i området

op om det det er sådan at

situationen i mali jo har udviklet sig mere og mere kaotisk

rigtig farligt at være til stede dernede

giver nogen stabilitet at fn missionen er til stede og at det også giver en mulighed for

komme ud og lave noget af det nødvendige udviklingsarbejde så det tror jeg

er væsentligt at vi bakker op om

hellere set at at man fra regeringens side satsede fuldt og helt på på fn missionen og ikke støttede den den franske operation i området som i højere grad kan man sige

rigtig rigtig vigtigt at have fokus på at hvis der kommer nogle situationer hvor danske soldater kommer til

er det altså helt afgørende at der er klare retningslinjer for hvordan de her mennesker skal håndteres så vi

de ikke bliver udsat for for tortur og det er især

nogle af menneskerettighedsorganisationerne i området

noget af det de de bragte op at der var den her bekymring og

man nogle gange så at det at det altså bestemt ikke foregik som som det skulle så det vil jeg gerne bede regeringen om at have et

det er også noget af det vi vi vil stille nogle

er det rigtig rigtig vigtigt at vi også ser det her

vi sammenkæder det med den danske udviklingsbistand det

en udvikling sådan at mennesker får

en anden mulighed for en indtægt

blive smuglere eller kriminelle det skal blive muligt at dyrke sit landbrug det skal blive muligt

nogle af de ting som som folk tidligere har haft mulighed for at gøre men som nu er blevet rigtig rigtig svært så det handler også om at vi bliver ved med

prioritere den udviklingsindsats vi har

og fra enhedslistens side meget gerne ser på hvordan vi kan opprioritere det

haft en kæmpe spillovereffekt i forhold til

tænke de ting ind i en en større kontekst men men fra vores

kan vi bakke op om fn missionen men vi siger nej tak

til den franske operation og vi opfordrer i øvrigt til at vi lægger en øget vægt på

det tid igen til at bidrage denne gang

i seks måneder og transportflyet vil være placeret i malis hovedstad

ydermere er der et personelbidrag på ti personer som skal indgå i den tyske efterretningsenhed placeret i gao i en periode på cirka tolv måneder

gerne bidrage med to eh101 helikoptere og et reservestel samt halvfjerds personer til indsættelse også

placeret i gao i det østlige mali indsættelsesmaterialet og det dertil hørende personel bruges primært til efterretning og transport af tropper og materiel selve transporten af tropper og materiel er et stort problem i området på grund af mange vejsidebomber og derfor er det meget meget vigtigt

del af den rotationsordning som kører mellem belgien norge portugal og danmark og og vi i det konservative folkeparti bakker fortsat op om vores franske og tyske allierede i den her sag det er jo et område

er en udklækningsrede for terrorister

eliminere flygtningestrømmene samtidig ser vi det som en styrke at vi kan bidrage til en fælleseuropæisk mission og i dette tilfælde går missionen ud på at bekæmpe blandt andet terrorisme i mali så ja i kan regne med konservatives

de mennesker der bor der skal leve med

at sikre at der kan komme en bedre udvikling i området som flere andre ordførere har været inde på kan man selvfølgelig også set det i et bredere perspektiv hvad betyder det for terrorisme usikkerhed i området hvad betyder det for migration i vores egen del verden og terrorrisikoen i vores egen del af verden hvis ikke vi påtager os et internationalt ansvar og derfor

være det rigtige at støtte op om disse to forslag så må man jo bare sige at

give mandat til disse to ganske udmærkede forslag i en situation hvor

man jo desværre må sige at det internationale samfund og vesten

stand til at leve op til sit ansvar derfor ser vi en tyrkisk operation i det nordlige

nævne at herre karsten lauritzen var inde på

et faktisk langt engagement i den region ikke mindst med mali

mali og kunne i øvrigt også se allerede dengang hvor skrøbeligt

meget kendetegnende for hele regionen

problemer vi står i dag og derfor er det rigtig positivt med den brede opbakning

bøgsted fra dansk folkeparti nævner også

hvis man nu tager truslen fra terrorister i mali og sahel regionen

jeg oplyse at forsvarets at forsvarets efterretningstjeneste vurderer

er meget sandsynligt at militære ekstremister vil planlægge angreb mod vestlige mål og planlægge bortførelser af vesterlændinge i regionen primært mali burkina faso

radikalisering og terrorisme vinder i stigende grad frem i regionen og udgør dermed også en trussel

regionen er arnested for både terrorisme og irregulær migration terrortruslen kommer blandt andet fra al qaeda og isil relaterede netværk

gennem grænseoverskridende kriminalitet

andet smugling af mennesker våben narkotika

i vores egen interesse også

var inde på vi bidrager

samtænkt og bredspektret engagement til at forbedre levevilkårene for befolkningerne stabilisering af sahel i samarbejde med nationale regionale og internationale parter det gør vi gennem forskellige indsatser

vi har et regionalt freds og stabiliseringsprogram for sahel

i perioden to tusind og atten til en og tyve inklusive bidrag fra norge udsendelse af eksperter til de civile kapacitetsopbygningsmissioner i sahel under eus fælles sikkerheds og forsvarspolitik herunder en dansk souschef til missionen i mali humanitær bistand til krisen i mali og nabolande berørt af krisen cirka tre og halvfjerds million kroner i to tusind og atten og indtil nu cirka to og tres

i to tusind og nitten så danmark har i kraft af det engagement således et solidt udgangspunkt for at bidrage til de internationale indsatser i forhold til sikkerhed og

ordføreren påpeger at det er en sammentænkt og bredspektret indsats

for europa og danmark det er vigtigt for vores sikkerhed

høj befolkningstilvækst høj arbejdsløshed i øvrigt også stigende tørke og og

forværres af klimaforandringer

den i forvejen svære situation forværres af den her voldelige ekstremisme organiseret kriminalitet interne konflikter og det der tilsammen udgør den her grobund for den trussel der er mod os terrorbevægelser

har udviklingen alvorlige konsekvenser og hvis man kigger på vurderingerne går

forkerte retning og derfor er det så nødvendigt at vi sætter ind

være passive i den her situation det centrale for regeringen er er som sagt at den civile og militære indsats går hånd i hånd

regionale stabiliseringsindsatser og ja det vi også

i dag militære bidrag til minusma i mali

egen sikkerhed så de kan bekæmpe terrorisme radikalisering og organiseret kriminalitet kigger man på de lande

vinder frem er at staten ikke leverer sikkerhed men heller ikke leverer basale fornødenheder til befolkningen

igen takke alle partierne alle ordførerne

meget konstruktiv debat og

brede opbakning til de her to beslutningsforslag som er blevet tilkendegivet i dag

en bredspektret indsats til gavn for sahelregionen jeg synes også rigtig vigtigt når vi sender vores soldater

ud i verden at der er en bred og god opbakning her i folketinget

med mere uddannelse kapacitet og ordentligt udstyr og så videre vi

til soldaterne fra den afrikanske union men

selv være med til at tage et ansvar dér der er behov for det

jo gerne set at vi bare fokuserede alene

et klart mandat hvad er udenrigsministerens overvejelser over hvorfor man også

de kommende år med relevante og efterspurgte bidrag det sker med en større pakke der indeholder militære bidrag til både fns indsats og operation

regionen for den lokale civilbefolknings skyld men også for

reducere migrationspresset og terrortruslen mod os selv det handler således også om danskernes sikkerhed og tryghed vi kommer i indsatsen til at gå på to ben hvor danmark med de foreslåede bidrag både vil bidrage til minusma s arbejde med blandt andet at støtte implementeringen af fredsaftalen i mali og beskytte civilbefolkningen og vi kommer også til at støtte den franskledede terrorbekæmpelsesindsats

region og der er behov for begge typer af bidrag

egentlig godt lige svare på et af de spørgsmål der blev rejst under debatten det var

frihedsberøvelser og hvordan de håndteres forsvaret vurderer at sandsynligheden for at

helikopterbidraget personelbidraget

for bidragene vil omfatte transport og muligheden for rekognoscering af ruter med videre til støtte for operationerne det betyder eksempelvis

vil skulle transportere personel fra en

opgaverne uden direkte indsættelse i kampoperationer og det gælder for så vidt for alle bidrag

skulle foretage en frihedsberøvelse derfor vil vi også forsøge at indgå en aftale om overdragelse af frihedsberøvede

og vil derfor også kunne håndteres sammenligneligt med

i en nødsituation ville ville stå over for den

udenrigsministeren nævnte er sikkerhedssituationen i mali og den

bredere sahel region meget bekymrende vi modtager jævnligt meldinger om angreb på civilbefolkningen angreb på minusma s lejre og personale

forsvarsminister er det selvfølgelig et aspekt som optager mig meget jeg har

seneste måneder været rundt at besøge mange af forsvarets medarbejdere på deres forskellige arbejdspladser i danmark og jeg har mødt de dybt dedikerede medarbejdere som også med dette beslutningsforslag vil yde et ekstraordinært bidrag til at varetage danske interesser de konkrete bidrag til minusma og operation barkhane

som nævnt af udenrigsministeren ses i sammenhæng med det bredspektrede og sammentænkte danske engagement i regionen i form af støtte til udviklings og stabiliseringsindsatser samt humanitær

i den sammenhæng vil jeg gerne fremhæve at der på forsvarsministeriets område og gennem det eksisterende freds og stabiliseringsprogram for sahel regionen ydes et

bidrag til langsigtede stabiliserings og kapacitetopbygningsindsatser gennem støtte til eksempelvis træning uddannelse rådgivning

og lignende på forsvarsområdet lokalt det er regeringens håb

så vil styrke danmarks rolle i den internationale militære indsats i sahel regionen det er både i dansk

europæisk og i regionens interesse og viser at danmark tager ansvar for sikkerhedsudfordringerne i europas

om at

hjælper vores betjente gerne med at få indstillet computerne

så går vi i gang med forhandlingen

forhandlingen er åbnet og den første

fra alle de andre nordiske lande og baltiske stater og

den indiske udenrigsminister begrundede sin interesse med at

også vise sin interesse i arktis det viser jo bare det er bare en illustration af den voksende interesse

glade for at eu også viser interesse for det arktiske område specielt når det er med fokus på klima miljø og bæredygtige investeringer for socialdemokratiet

det gode og konstruktive samarbejde som vi allerede har i rigsfællesskabet

for rigsfællesskabet er det helt afgørende at holde fast i at arktis bør være et lavspændingsområde kina er begyndt at beskrive sig selv som en nærarktisk stat de udviser altså større interesse og rusland og usa har i stigende grad også vist at arktis er stærkt prioriteret af dem i den situation vil socialdemokratiet selvfølgelig pege på at rigsfællesskabets politik fortsat skal være at holde fast i arktisk råds struktur da vi betragter arktisk råd som hjørnestenen

som er med til at holde fast i lavspændingsstrategien for regionen gennem forhandlede løsninger netop derfor bemærker vi os at arktisk råd i år på trods af så meget ikke lige nåede at få lavet en ministererklæring

det springende punkt i det tilfælde her var klimapolitikken

arkitekturen for et internationalt samarbejde er på plads vi har de redskaber der skal til at sikre at folkeretten fortsætter med at gælde i det arktiske område i arktis er klimaforandringer mere

de fleste andre steder i verden derfor er det særlig vigtigt at de arktiske nationer tager deres ansvar og er

ansvar bevidst blandt andet også når det gælder de nye erhvervsmuligheder

at rigsfællesskabet fremmer det positive internationale samarbejde og taler med en stærk stemme for afspænding og ansvarlig forvaltning af klimaudfordringen i alle internationale

sig et område som er kendetegnet af fred udvikling og stærkt

uden rigsfællesskabet når vi netop står sammen i rigsfællesskabet er vi en yderst stærk spiller i det arktiske på den måde er arktis faktisk et område som binder os sammen som nationer i rigsfællesskabet vi må derfor ikke nedtone vores kapacitet og vores kompetencer i det arktiske område her er vi nemlig tilsammen en afgørende aktør i denne tid er det ikke en uvæsentlig pointe som udenrigsministeren skriver i sin redegørelse er arktis et område som oplever en stigende global interesse det skyldes mange forskellige ting for eksempel et øget fokus på miljø og at temperaturstigningen i det arktiske område er langt

mere udtalt end den er noget andet sted på kloden derudover må vi ikke overse den store og stigende geopolitiske betydning som det arktiske område har

mange store magter jeg vil spare

for de konkrete detaljer om hvor meget stormagterne opruster i arktis da det allerede fremgår af udenrigsministerens redegørelse

at venstre på det arktiske område vil holde skarpt øje med den omtalte oprustning da arktis fortsat skal være et lavspændingsområde og derfor er jeg glad for at danmark er en aktiv deltager i arktisk råd som netop er et fremragende eksempel på en fastholdelse af det arktiske område som et lavspændingsområde arktis må ikke og må aldrig blive et område med potentielle sikkerhedsrisici og derfor må vi insistere på at kræve handling i de internationale institutioner netop samarbejdet i de internationale institutioner er

afgørende betydning hvis vi skal kunne imødegå de udfordringer og muligheder som findes i dette kæmpe område som arktis må siges at være derfor noterer vi os med stor tilfredshed i venstre at udenrigsministeren fremhæver at et tæt og konstruktivt internationalt samarbejde er en stor prioritet for den nye regering i det fortsatte tætte samarbejde er det en vigtig prioritet for venstre at vi også medtænker de øvrige nordiske lande i norden har vi nemlig ansvaret for et enormt geografisk område

stigende global interesse for det er et område som altid har været fredeligt og vi skal sørge for at det forbliver sådan i fremtiden

vi glade for det gode samarbejde i eksempelvis nordisk råd her er

afgørende opgave at vi markerer os og overvåger så vi passer på vores del af det arktiske område både når det handler om suverænitetshåndhævelse men så sandelig også når det kommer til at passe på den civile befolkning i området det er nemlig vigtigt at understrege at det ikke kun er på det militære og sikkerhedspolitiske område at et tæt samarbejde i arktis er nødvendigt i arktis skal vi også fokusere på en styrkelse af den civile sikkerhed i området og derfor må vi fortsat sørge for at styrke vores indsats i

arktisk kommando denne styrkelse skal eksempelvis komme til udtryk i vores rednings og eftersøgningstjeneste og gennem støtte til det civile samfund i det arktiske område

kommando blev klart illustreret ved den forfærdelige katastrofe

nuugaatsiaq hvor en flodbølge på kort tid ødelagde et lokalsamfund det er vigtigt at vi til enhver tid står klar med et beredskab således at vi kan yde den nødvendige hjælp

for mig at understrege at når vi taler om det gode internationale samarbejde i arktis og taler om fremtidens tætte samarbejde er det med den største respekt for at det arktiske område først og fremmest rummer en civilbefolkning med store dybe og historisk forankrede kulturer som har ret til selvbestemmelse og som selvskrevet i den forbindelse har ret til at være en aktiv deltager i dialogen om arktis

til et fortsat tæt samarbejde her

kan gå flere dage før man opdager noget så derfor er det også vigtigt at man har øje for hvad der foregår i

varme tilhængere af rigsfællesskabet med grønland og færøerne

en stribe årsager til historiske

tros og familiemæssige bånd der binder vores folk sammen og har gjort

en fælles politisk interesse

lande udenfor der synes at de skal

danmark og danmarks statsminister det lykkedes så ikke denne gang

grønland vor herre bevares har

så er det måske også på tide han fik i hvert fald at

det kunne han ikke og det var også godt og

grønlandske venner ville sige

ikke bare tage hjem til usa så klarer vi os selv

interesseret i at komme tæt på usa så de måske kunne kontrollere usa

det vi skal være opmærksomme på hvorfor har de forskellige stormagter

det ligger meget strategisk

arktiske område og så er det selvfølgelig et

er mange tegn i sol og måne på

også udover usa og

og her må vi så bare stå sammen som som rigsfællesskab to lande vævet sammen i et bånd to folk vævet sammen af historien og de tusinder af familier der udgør det dansk grønlandske

grønlandske og færøske venner jeg kender en hel del i det nordjyske så der er

derfor er det også vigtigt at danmark viser at vi på alle måder vil rigsfællesskabet

må aldrig kunne skabes et modsætningsforhold mellem grønlandske og danske interesser

godt være uenige om mangt og meget

står sammen når det gælder

selv om det måske betyder at vi skal mindske vores engagement andre steder i verden danmark skal fokusere

udenrigspolitik på nærområder som arktis og østersøen

den tanke flugter også med tidligere ambassadør peter taksøe jensen der granskede dansk udenrigspolitik for den tidligere regering derfor mener vi i dansk

og i den forbindelse vil jeg da sige at det

også i den forbindelse så at der var grønlandske soldater med i de styrker

kunne yde en indsats det er jeg sikker på

med til at gøre en indsats for deres eget land det er noget som jeg

ikke det samme som hvis man har sin egen lille styrke på grønland så det er i hvert fald noget som jeg synes vi burde kigge noget mere

spørgsmålet er så hvad det skal være for en type skib der skal være deroppe man kan måske

skib der skal bygges fordi der er specielle forhold ved grønland

men det er også vigtigt at danmark engagerer sig i arktisk råd verdens stormagter vil ind i

udnytte de muligheder der er for at tjene penge men ikke alle har den nødvendige forståelse for naturen og menneskene i arktis og derfor er det meget vigtigt at kongeriget har en stærk stemme i det arktiske samarbejde og at vores arbejde for at udvikle arktis

folk der bor deroppe det kan ske gennem arktisk råd hvor det stadig er en gåde for

kina kan spille en rolle de har sådan set ikke noget med arktis

udenrigsministeren måske forklare lidt om hvorfor isen smelter om sommeren og ishavet er stort set uden

der er muligheder for nyt fiskeri det åbner for nye sejlruter og der er en voksende interesse for turisme i arktis heldigvis er de arktiske kyststater nu blevet enige om og har underskrevet en aftale om at der ikke skal fiskes i ishavet før vi er sikre på hvor stor fiskebestanden er og før vi

helt grundlæggende skal der lægges en stor indsats i hensynet til miljøet og naturområderne og i at beskytte den arktiske natur arktis er et stort og ressourcerigt område og som en af de fem store aktører i arktis står vi derfor med et stort ansvar for at sikre at mennesker og natur kan gå hånd i hånd vi skal sikre at dem der vil arktis det godt

får mulighed for at arbejde i en region men også får et ansvar for at sikre at udviklingen kommer

dem til gode som bor der vi har en forpligtelse til at sikre kongerigets interesser i arktis uanset om

og vi har en forpligtelse til at sikre ro og orden i arktis vi skal sørge for at de der vil det gode og med den nødvendige respekt for naturen får adgang til arktis og det må være

væk fra storbyen har jeg måske en helt anden måde

behandlingen af delingen af hele det nordatlantiske

på baggrund af et lidt specielt forløb

købe grønland som grønland fik affærdiget med meget stor charme og præcision

og det konstaterer redegørelsen jo også og tak for udenrigsminister når det er sagt

helt op i samme gear som den internationale udvikling på området

jeg er helt med på at en redegørelse ikke er en strategi strategien får vi jo

skal vi også tale om ved andre lejligheder

synes godt man kan bruge dagen i dag

at tage den første grundlæggende diskussion af hvad der vil være vigtigt og måske kan udenrigsministeren også løfte sløret lidt for hvilke tanker

det svære er at finde det overordnede mål for jeg tror egentlig at alle der er i salen i dag kunne skrive under på en overordnet målsætning der hedder at det arktiske område skal

der stræber mod en bæredygtig udvikling i enhver forstand både miljø og klimamæssigt økonomisk for de befolkninger der bor der socialt i forhold til oprindelige folk og så videre det der er det store spørgsmål er hvordan vi sikrer

en verden hvor alle de store magter har øjnene stift rettet mod arktis og imod en del af kloden der jo smelter og som derfor bliver mere tilgængelig

enorme ressourcer og potentiale både transportmæssigt ressourcemæssigt sikkerhedspolitisk geopolitisk

men der er to ting som jeg vil pege på allerede nu og som jeg meget håber ministeren og andre ærede

vi burde sikre det ene er i al enkelthed flere ressourcer til det arktiske område flere ressourcer til forskning ikke mindst klimaforskning i hele det arktiske område hvor danmark i forvejen er verdensmester men hvor grønland har unikke potentialer for at udvikle arbejdspladser

til glæde for hele menneskeheden

vi har allerede fra radikal side meddelt at vi mener vi skal bruge størstedelen af den ekstra halvanden milliard som forsvarsforligskredsen har sat af

et nyt forskningsskib som vi skal have under alle omstændigheder måske skal vi to et til fredelige formål

i en langt bedre teknologisk kan man sige dækning af hele det arktiske område i

internetforbindelser til gavn og glæde for både grønlændere og færinger og et bedre overblik

flere penge til det arktiske kontor i

godt kunne tåle en ordentlig opkvalificering selv om dem vi har er dygtige og vores arktiske ambassadør kender rigtig meget til området så er der for få mennesker til et område der i den grad

er det eneste land i verden der både er med i arctic

altså arktisk råds kyststatsklub er med i eu

netop en fredelig og bæredygtig udvikling i området så det er det ene flere ressourcer

store magter kan tåle at en af de andre får det absolutte herredømme så der er mange der har en interesse i at bevare en balance i området og en fredelig udvikling

en nogenlunde fair tilgængelighed i området også sikkerhedspolitisk selvfølgelig er vi allieret med usa men vi er samtidig også en nation der sammen med andre nordiske lande

ikkeoprustning og fredelige forhold og det giver os et særligt

jeg glad for at læse i redegørelsen at man er gået i gang

rigsfællesskabet men synes godt vi kunne åbne lidt for debatten her og sige

siden sidst har vi også haft et valg på færøerne

var et fantastisk spændende valg den her gang jeg fulgte kun fra sidelinjen men mig bekendt er det første gang i mange årtier hvor selvstændighed

overhovedet det handlede om fisk det

selvstændighed i hvert fald økonomisk selvstændighed og dermed er blevet herre i sit eget hus for stor dels vedkommende jeg vil kraftigt opfordre til at

til grønland må det være en fælles grønlandsk og dansk interesse at vi arbejder for større økonomisk selvstændighed

formel selvstændighed det har både grønland og danmark

enige om men hvis man satte det forrest

sammen med den sociale og miljømæssige selvfølgelig

at vi også kunne finde fælles fodslag om hvordan en arktisk strategi kan bruges i den forbindelse

når man begynder at sætte pen til papir

et meget skarpt øje for at vi

stærkere i arktis end vi er i

set også kigget på nogle initiativer men jeg ved også at ordførerens parti radikale venstre og demokraterne i grønland tidligere har fremført et forslag omkring en arktisk investeringsfond

som jeg forstår det både på de grønlandske arbejdsgivere men også på flere grønlandske politikere så har man en interesse i at få skruet lidt op for det som færingerne har fået nemlig

gerne vil op at arbejde i grønland kan komme til at gøre det lidt hurtigere

sat det på skinner så hurtigt som overhovedet muligt

når det handler om den anden barriere nemlig kapital hvordan får man risikovillig kapital op vi har lavet en erhvervsfond men jeg så gerne at det var et af de områder hvor vi prøver at

etablere forbindelse direkte til eu og nogle af de europæiske lande og fonde der måtte være interesseret for det kan skalere det her og kan måske også gøre det lettere at få en ordentlig

område som rækker op til nordpolen ikke har et skib som kan operere i området det er jo en

mener ministeren at man ville stå i samme situation

russernes og amerikanernes ønske om oprustning og kinesernes vedholdende interesse men omdrejningspunktet for udviklingen

er dog klimaforandringerne og afsmeltningen af indlandsisen

i redegørelsen temperaturen i arktis er steget dobbelt så hurtigt som

globale gennemsnit de seneste fem år

og det har været de varmeste år i arktis siden målingerne begyndte i år

det er derfor vigtigt

land som danmark som har en klar interesse i arktis at det forbliver et lavspændingsområde og at vi holder fokus på den udvikling der er i forhold til miljø og klima

og hvor russerne og amerikanerne har lyst til at opruste militært

at øge overvågningen af klimaforandringen og dens konsekvenser og det kunne jo blandt andet være med et nyt havforskningsskib

er otte og tredive år gammelt og står for at skulle hugges op om

kommer i en situation hvor vi står uden et skib der kan bruges

på den måde bliver ude af stand til at bidrage til forskning i i nordatlanten

bidrog tre ledere fra dansk center for havforskning

går til folketinget og overskriften på den artikel var danmark mangler i havene omkring arktis og det gør vi fordi vi mangler

nord for grønland og da vi skulle gøre det

svensk og en russisk isbryder til opgaven og som de skriver danmark er ved at spille sig selv af banen fordi vi snart står uden et havforskningsskib til at løse den vigtige opgave det er at skaffe viden om og ikke mindst demonstrere danmarks engagement i udviklingen i arktis og de siger også

ved at afskære os fra enestående muligheder for at udnytte kongerigets geografi til at sikre os en central rolle

hvis man ønsker at kongeriget fortsat skal indtage en plads som en betydelig spiller i arktis

i arktis og nordatlanten er investeringen i et nyt decideret havforskningsskib uomgængelig

for sf er indfaldsvinklen til rigsfællesskabet at vi er tre folk tre nationer tre små nationer den ene en lille smule større end de andre men stadig væk meget lille i global sammenhæng men at vi kan fungere i fællesskab og på den måde bruge rigsfællesskabet som en styrke og derfor er det helt naturligt at færøerne og grønland skal inddrages

et fællesskab mellem ligeværdige parter hvor det står klart hvilke fordele vi kan drage af hinanden

noget bekymrende når vi ser den amerikanske udenrigsminister mike pompeo i maj måned i år sige at arktis er en arena for magtpolitik og konkurrence og det blev fulgt op i juni i år

med ønske om øget militær tilstedeværelse og større øvelsesaktivitet i området det blev så igen fulgt op med et lovforslag i senatet om en analyse for at identificere en eller flere havne i arktis

mellem usa og vores faste ønske om at fastholde arktis som et

amerikanerne har vist interesse i at åbne et konsulat i nuuk og

tror jeg da være glade for de siger jo selv at de

gerne vil bidrage til sprogundervisningen i grønland og almindelig spændende kulturudveksling og det lyder jo rigtig rart men når det nu også kommer fra et land der starter og slutter sætningerne med america first

man skal være mere end almindeligt naiv hvis man ikke kan se at det her går ud på at massere den grønlandske og den danske offentlighed sådan at de senere vil have lettere ved at sparke den dør op som de nu

i arktis opruste i nutidens allervigtigste kamp

at vi får videreuddannet vores egne at vi får nogle flere grønlandske phder

kunne være enormt interessant

der er afsat penge til er jo en arktisk forskningshub og vi synes der er nogle interessante perspektiver i det men vi synes jo netop med udgangspunkt i den her interesse der er blevet vist fra amerikansk side at der måske

det udenrigspolitiske det sikkerhedspolitiske i grønland til gavn for hele rigsfællesskabet er det noget som

meget bløde værdier i første omgang er der et formål med

danmark og presse rigsfællesskabet til øget tilstedeværelse og der må vores linje jo være at vi insisterer på at det kan være et forsvar for vores grænser men ikke på en måde så man unødigt provokerer russerne sådan at vi bidrager til et

stiger to til tre gange hurtigere i

og det er mere end vi havde regnet med

at smelte så accelererer afsmeltningen og

havstigninger et ændret globalt miljø ændrede klimaforhold og efterfølgende øgede

i det spørgsmål er det hamrende vigtigt at vi

rigsfællesskabet gør alt hvad vi kan

bekæmpe klimaændringerne

leve på en anden måde så vi ikke får en katastrofe som især rammer

grønland færøerne og arktis beboere

også den tredje verden bliver ramt enormt hårdt af det

det med øgede stormagtsinteresser betyder jo at der i øjeblikket er et ordentligt pres på vores holdning om lavspænding i området og især også den store drøm om

få et atomvåbenfrit område alle arktis stater har øget deres militære tilstedeværelse i arktis de laver suverænitetshævdelse de laver overvågning og redningsoperationer de civile ting er jo

at få lavet fordi det er et område med store risici

rusland er defensiv i sine

det er i egne områder de gør det men derfor er det oprustninger usa er noget mere offensive på det sidste for i starten interesserede de sig overhovedet

for arktis men er begyndt på det og deres øje

problematisk efter min mening lige såvel som deres allerede opgraderede radarsystem oppe

er reelt tale om en opgradering til en ny situation

kina opgraderer forskningsmæssigt det er der jo meget fornuft i især hvis

alle kan have gavn af det og jeg er enig i de betragtninger

at man kunne lave meget mere forskning i området og jeg synes at grønland bør

sådan at vi alle sammen får gavn af det og så det er placeret lige midt i arktis det kunne være en fornuftig investering og vi kunne bygge videre på de ting der allerede er i gang både i rigsfællesskabet men også internationalt

vi skal sørge for at vi får sådan et nyt forskningsskib danmark har også oprustet og derfor er det jo interessant når ministeren skriver at danmarks målsætning om

lavspændingsområde er udfordret jamen skulle vi så ikke lade være altså

med fly og vi har også sendt en ekstra fregat

til grønland heldigvis kan fregatten da gøre anden gavn end bare at være et

kan jo også arbejde med de civile ting men er det ikke lidt svært at sige til de andre

have oprustning i området og

er med i det ja jeg spørger i første omgang jeg synes det ser besynderligt ud når vi gerne vil have det som vi snakker om det kan let blive en snak og så gør vi det modsatte af

at det er indbyggerne i regionen og deres interesser vi

optimeret deres indflydelse efter min mening

vores samarbejde med grønland at vi overhovedet har noget som helst at skulle

vi lavede verdensmålene i fn blev det en succes fordi man skubbede politikere og embedsmænd lidt til side

i hele verden arbejde med de her formål hvorfor gør vi ikke det hvorfor siger vi ikke at vi har

præstere i den her sammenhæng og så inddrager alle befolkninger rundtomkring arktis

jeg ville være visionært

især i hvert fald at det er ngoerne i rigsfællesskabet der sætter sig sammen og bliver

al respekt for embedsmændene intet problem med det de har deres styrker men de har også deres svagheder de lever ikke i den verden til hverdag

fokus på klimaet med alle de ideer der måtte ligge ude

græsrødderne fortsat lavspænding hvor vi selv går foran ikke flere udenlandske baser i vores område heller ikke en dybhavn til det store amerikanske skib som trump

drømmer om at få plads til heller ikke flere militærfly i lufthavnene

man kan diskutere sikkerhedspolitik det lyder grotesk men for eksempel ville jeg gerne have at

der diskuterer våbenkontrol i området

vigtigt at vi prøver

at forskningen udvides det kunne godt være

meget meget mere centralt i den nye strategi men jeg vil rigtig rigtig gerne høre græsrødderne give deres konkrete bud og så tror jeg vi får en strategi som løfter sig meget op over den vi har i dag og som virkelig kan give svarene på det vi har brug for i den kommende tid i arktis

de foregående fire år som igen og igen punkede os

når vi snakkede om de her ting og sagde at vi havde tavshedspligt og at vi ikke måtte fortælle om at der ingen forhandlinger var med amerikanerne

amerikanerne griner af vores udenrigsminister i den periode

ikke sker i den kommende periode jeg håber den nuværende udenrigsminister gør alt hvad han kan for at vi netop får en serviceaftale at vi netop får en en transportaftale både til vands og i luften som gavner den grønlandske befolkning og som giver arbejdspladser og skatteindtægter

reel militær rolle i så stort et område

er latterligt når man snakker om at det kan de gøre så vi har grejet vi kan bare sejle det derop og vi har mulighederne for at hjælpe grønland bedre med noget af det grej vi har hvis vi ombygger det til

som kommer til at berøre os alle

i dag vil jeg ligesom alternativet sidste år udtrykke min dybe dybe bekymring for udviklingen virkeligheden er at alle arktiske stater lige nu øger deres militære tilstedeværelse i området

med rikos analyse og trumps meget åbenlyse interesse i regionen herunder særlig grønland bør danmark gå forrest i arbejdet for en afspænding af arktis vi skal ikke næste år stå med dybe panderynker og se på mens der foretages en yderligere oprustning eller måske det der er værre det er positivt at redegørelsen lægger vægt på klimaet men det bekymrer mig dog at jeg kan se i ministerens redegørelse at lige netop klimapolitikken har været et emne

arktisk råds egen ekspertgruppe fremhæver

metan er en kraftig drivhusgas som har en opvarmende effekt på klimaet der er cirka fem og tyve gange

optrapper optrapper denne konflikt

jeg bare med et opfordrende smil sige ét ord nordsøen at isen smelter og den hastighed det sker med hænger sammen med oprustningen skal vi undgå at arktis klemmes i et kapløb mellem usa kina og rusland er det bydende nødvendigt at vi går ind i kampen for at bremse klimakrisen af den grund er det også afgørende at argumentet om

den seneste udvikling i regionen har heldigvis betydet at arktis i højere grad er kommet på dagsordenen i europa det er derfor positivt at se at der lægges op til at drøfte situationen på kommissionsniveau men jeg bliver nødt til at spørge om regeringen her arbejder for at drøftelserne er

med udgangspunkt i afspænding så der sørges for at befolkningen ikke tages som gidsel i en magtkamp alternativet drømmer om en fredelig og grøn verden og det

at vi er bæredygtige hele vejen rundt det tror vi på er til gavn for både kloden og befolkningen og det gælder selvfølgelig også arktis

at vi tidligere havde udenrigsministerposten jeg forstår at der var visse af de

i debatten sidste år der mente at det var en tør og uideologisk redegørelse jeg har siddet og prøvet at sammenligne de to redegørelser så

ser på forskelle og ligheder mellem de to medmindre det bare var et rent partipolitisk drilleri og

en rigtig indholdsmæssig ideologisk bemærkning men lad os nu se i forhold til

er ganske glimrende og lægger sig fint i tråd med

at vi skal glæde os over nogle af de ting der er sket siden sidst

omkring lufthavnene i grønland og det samarbejde der er lavet dér

mest værd at være glad over i forhold til det seneste år

har grund til at glæde os over og så er det jo som alle også har nævnt

et område som kommer mere og mere i fokus

det når man tænker på at det er under ti år siden man havde en diskussion

det er mindre end ti år siden jeg tror ikke var nogen som helst der ville diskutere

på godt og ondt eller mest på ondt er det jo selvfølgelig klimaforandringer

sørget for at der kommer mere fokus på det her område klimaforandringerne har gjort at det både geopolitisk sikkerhedspolitisk og kommercielt

mere interessant område

at usa rusland og nu også kina har fået et forstærket fokus og det sætter selvfølgelig kongeriget i en helt anden situation end tidligere

om bordet og om talerstolen her er en gensidig interesse i netop at fokusere

arktisk er blevet et særligt fokusområde

når vi skal reagere i forhold til de forandringer der så er og den forandring der er i interessen også globalt set

forbedre det forskning i

netop tage fat på det her det andet er selvfølgelig det forsvars

man kan jo mene meget om at man i sin tid er blevet enig om en to procentsmålsætning som danmark jo så også langsomt nærmer sig

hæver niveauet i forhold til at komme i nærheden af at prøve at opfylde men det gør jo

lidt morsomt at en

liberal alliance var sat i den situation

en tillægsaftale og at vi skal udmønte nogle midler og

af

som vi har en grim

var det en brat opvågning om at vi ikke skal tage vores rigsfællesskab for givet mere end nogen sinde før har der været brug for at kæmpe for et mere ligeværdigt partnerskab ikke ved at dvæle ved fortiden men i høj grad ved at se frem og derfor vil inuit ataqatigiit også i den her tale fortælle om vores visioner for arktis

derfor kan talen også ses som et input i forhold til en kommende arktis strategi som tager afsæt i fns bæredygtighedsmål

som kan løfte de flotte ord om fællesskab og partnerskab til konkrete handlinger først og fremmest har vi sådan set også tidligere bakket op om at grønlands får sin egen arktiske strategi og at det sker i en koordination med danmark

tilbud om at købe grønland rigtig fint sammen med grønland stod man skulder ved skulder naalakkersuisut erklærede grønland åben for handel men ikke til salg og hele episoden tror jeg bestemt ikke vi har hørt det sidste til

charmeoffensiv fra amerikansk side er vi nødt til at håndtere sammen samtidig skal grønland også have manøvrerum og muligheden for at føre udenrigspolitik på egen hånd på hjemtagne områder som der står i selvstyreloven alt det her forudsætter også at vi udvider vores fortrolighedsrum

vi finder nogle praktiske løsninger på deling af fortroligt materiale

vi øger mødefrekvensen det kan godt lyde enormt lavpraktisk men det er af stor værdi for begge parter af andre løsninger vil vi også gerne pege på behovet for en arktisk minister

i udenrigspolitisk nævn så grønland og danmark altid sikres viden om eget land og endelig mener vi

at der er behov for en drøftelse om et arktisk sikkerhedsforum og hvordan vi kan sikre det på sigt

udviklingen i arktis og den øgede opmærksomhed på grønland kalder også på faktabaseret udenrigspolitik lokalt forankret i grønland og de beslutninger som træffes i dag får stor betydning for hvordan grønland rigsfællesskabet og arktis kommer til at udvikle sig i de kommende årtier afvejning af fordele og ulemper stiller komplekse krav til både politikere embedsmænd og den brede befolkning i grønland viden er magt og viden efterspørges men udbuddet i arktis er begrænset måske er det på tide at arktisk forskning rent faktisk kommer til at foregå i arktis

har vi derfor i de igangværende finanslovsforhandlinger peget på oprettelsen af et udenrigs og sikkerhedspolitisk videnscenter på ilisimatusarfik grønlands universitet også kaldet giias greenland institute for international and arctic studies et center som vi mener kan være med til at være en lokal vidensbase der kan styrke grønlands udenrigs og sikkerhedspolitiske position

der er enighed om at grønlands økonomi skal styrkes en stigning i eksport til usa asien og andre store markeder forudsætter også et større fokus både i grønland men også her i folketinget på flere frihandelsaftaler på øgede eksportfremstød og på flere investeringer i grønland et styrket økonomisk grundlag og mange flere unge i uddannelse der færdiggør deres uddannelse er helt centralt for en lys grønlandsk fremtid vi skal have penge til vækst kan man populært sige og helst en bæredygtig vækst som ikke blot ribber vores mange gode naturressourcer i grønland her og nu men en der peger frem mod en stærkere diversificeret erhvervsudvikling i grønland som følge af den økonomiske vækst i arktis vurderer investeringsbanken guggenheim partners

de næste femten år er brug for en milliard dollar i investeringer i infrastruktur i området dette er på mange måder et meget stærkt billede af potentialet for udvikling som vi står over for i grønland men potentiale gør det ikke alene

grønlands side fra inuit ataqatigiits

på i forhold til en etablering af en fast track ordning som kender det fra færøerne og som kan sikre en smidig opholds og arbejdstilladelsesproces i grønland for handles der ikke nu vil vi inden for kort tid se en opbremsning af udviklingen og væksten i grønland og det er faktisk noget som vi her i folketinget og regeringen kan og skal gøre noget ved

sammen skal vi også blive bedre til at markedsføre arktis som et sted det giver værdi at drive forretning og investere i sammen har vi en lang række oplagte platforme som ikke er godt nok udnyttet i dag vi ser feks hvordan danske ambassader rundt omkring i verden er med til

det kunne også være en anledning til at sikre en massiv informationsindsats ude rundt omkring i verden selvfølgelig i samarbejde med grønland vi ser rigtig gerne at ambassaderne også

grønlands eksportfremme og hjælpe til med at tiltrække flere turister og investeringer til grønland det er oplagt at øremærke midler fra

council til projekter for grønlandske virksomheder man kunne også stille sig selv det spørgsmål

som et arktisk forskningscenter det vil være oplagt at udnytte kulden og

i grønland vi har et kæmpestort landareal som kunne være et testland i forhold til bæredygtige løsninger i et arktisk miljø det kunne sådan set også være nogle løsninger som vi kunne eksportere

i fællesskab er med til at udvikle noget nyt

sidst men ikke mindst når vi snakker erhvervsudvikling

der et stort uudnyttet potentiale i forhold til de nye skibsruter i arktis isen smelter og man kan sige at grønland bliver grønnere og det skaber selvfølgelig nogle muligheder

skaber også rigtig store udfordringer i området nordvestpassagen bliver mere tilgængelig

moderne havn sikuki kan bruges som en

der kommer fra passagen og skal videre ud i verden vi er rigtig glade for at arktis bliver fremhævet i de skiftende regeringers udenrigs og sikkerhedspolitiske strategier det klinger desværre lidt hult når regeringen på strategipapiret opprioriterer arktis men ikke afsætter tilstrækkelig med midler til det reelle arbejde og man skal huske på at der bor fire millioner mennesker i arktis

at sikre oprindelige folks rettigheder i området er noget som vi i fællesskab bør samarbejde noget mere

derfor mener vi også at der bør afsættes penge til

iwgia og deres arbejde i arktisk råd med oprindelige folk rigsfællesskabet skal tilbageføre

som forkæmper for oprindelige folk

viser at hele tre og tres procent mener at grønland skal tiltræde parisaftalen det mener inuit ataqatigiit også i dag får vi mere end halvfjerds procent af vores strøm i grønland fra vedvarende energikilder og målet er at vi skal nå op på hundrede procent det kræver at vi tester det kræver også at vi kigger på

og danmark er propfyldt med gode erfaringer inden for grøn omstilling og derfor mener vi også at

danske pensionssektor i at investere i grøn omstilling også bør omhandle grøn omstilling i arktis hvis vi vil være et grønt rigsfællesskab og have et grønt samarbejde

udvide den ekspertise som der er så vi kan finde på nye grønne løsninger i arktis inuit ataqatigiit takker for ordet og ser frem til debatten vi vil opfordre til at arbejdet

den kommende tid tager udgangspunkt i tillid respekt og maksimal inddragelse og så håber vi at vores input kan være med til føde ind i en god debat om et meningsfuldt rigsfællesskab

til arbejdskraft og det slog mig lige i hele debatten om eu i grønland at der jo fælles arbejdsmarked i eu så hvis grønland var medlem

kan man sige for de eu borgere der ville

adgang til de europæiske strukturfonde der ville være adgang til et helt fiskerimarked uden begrænsninger og måske også muligheder for lidt bedre forhandlinger med de europæiske lande og måske også for at fremme

at

behovet er der i forhold til at sikre at velfærdsniveauet i grønland

på den måde kan man være med til tiltrække de gode kræfter derudover mener vi også at

i grønland har vi al viden om hvad der foregår i arktis

rundt omkring få mere viden omkring klima

kinesiske investeringer til at screene hvad er det der er de gode investeringer og hvad er det der er de ikke så gode

også som medlem af folketinget at kitte rigsfællesskabet sammen men der tror jeg netop at man er nødt til at kigge på at

tyve million kroner i en nordatlantisk pulje og så kan vi ikke være med til at styrke justitsområdet i grønland

at vi bliver ligeværdige medlemmer af folketinget jeg synes vi har fået styrket vores rolle i i folketinget de sidste par år jeg synes også det er vigtigt at man snakker og er tæt sammen

også kigge på nogle konkrete ting som skaber det her meningsfulde rigsfællesskab som jeg mener der er behov for

horisonten men vi synes også at er rigtig lang tid til at grønland er klar til

til ordføreren så

der er det indledningsvis i redegørelsen bliver påpeget og jeg citerer

aktiviteter der relaterer

årlige redegørelse om rigsfællesskabet

arktis på grund af rigsfællesskabet det er derfor lidt

rigsfællesskabet arktis og rigsfællesskabet

særdeleshed grønland

en central rolle i arktis klimaforandringerne i arktis medfører som bekendt en tilbagetrækning af

om sommeren skibstrafikken er allerede øget i arktis og kommer til at vokse betydeligt de kommende år

krav til beredskabet i området fordi grønlands kystlinje er omkring

kommer ind i billedet

en for os

udbygning i i regionen ministeren siger i redegørelsen at især rusland prioriterer militær udbygning i arktis

med at konsolidere sin militære stilling langs ruslands nordlige flanke

så selv om kongeriget

arktiske stater har en målsætning om lavspænding i regionen

ruslands konsolidering dette

er en bekymring vi oplever i vores del af regionen men samtidig har jeg tillid til den lavspændingspolitik der har været ført og er ført

færøerne har som bekendt fået nyt

kommer til at passere

en central rolle i arktis

sig at færøerne bliver et nyt maritimt midtpunkt i

en decideret hovedvej

arktiske delegation

mere politisk udmelding senere som vi kan tage stilling til det glæder jeg mig til for der er meget

aflyste sit besøg i danmark men om to dage kommer der en anden amerikansk

i årtier at et amerikansk skib af den slags besøger

interessant men det det som det er et symptom på er langt mere

velanskrevne forskere vil ind i grønlandsk farvand deres faglige begrundelser og deres intentioner er gode og helt legitime

som de skal sejle sejle med er russiske

tyder alt på at regeringen på grund af hensynet til usa vil sige nej det er formentlig nødvendigt der er jo meget

mistænksom over men fra russisk side side vil det blive opfattet som en provokation rusland vil i den diplomatiske krise som i givet fald vil komme henvise til den aftale som danmark selv underskrev den treogtyvende maj sidste år og som også omtales i den redegørelse vi har til behandling i dag

bevægelighed for forskere og forskningsudstyr på tværs af den arktiske region både arktiske og

danmark er endda endda depositar for aftalen og har således et særligt ansvar for

dens bestemmelser håndhæves så sent som den ellevte marts i år blev der holdt et møde om aftalens effekt næste år skal der igen holdes et møde om aftalen og hvad vil rusland så sige jeg tror man vil sige at danmark gør præcis det modsatte af det som man har sagt i sine ideologiske aftaler og erklæringer

nu er det selvfølgelig stadig ikke givet hvad udfaldet vil

muligt at danmark bliver nødt til at afvise

forskere fordi deres platform er et russisk skib hellere provokere rusland end provokere usa

hvis danmark selv havde sådan et skib

kunne forskerne sejle på et dansk skib her tror jeg at hvis københavn lå i grønland så ville danmark have

i en kronik i januar som

norge tyskland storbritannien canada korea

andre lande satser massivt med med forskningsprogrammer i milliardklassen

med grønlandske myndigheder om

rigsfællesskabet som jo også gør gør krav på et område som strækker sig helt op til nordpolen mangler ligesom kapaciteten og viljen til at markere sig i

man bliver en del af udviklingen på den ene eller

spørgsmålet er bare om man skal være offensiv

sætte sin egen dagsorden eller eller reagere på det som

defensiv i stedet for at være offensiv hvorfor lade andre bestemme når man

det er ligesom blevet påvist i taksøe jensen rapporten i sin tid at hvis danmark vil

man blive en stormagt man kan sætte sine egne

de sidste år brugt rigtig mange ressourcer på at føre udenrigs og forsvarspolitik i mellemøsten usa har ført an og man har brugt tid og penge og fly og soldater for at efterkomme amerikanernes ønsker i større og mindre grad

i de allerallerfleste tilfælde har det været nødvendigt og det har

har været i mellemøsten at de store konflikter og den store strategiske betydning har ligget nu bliver arktis altså også sådan et

øges og det synes jeg bør afspejles i de prioriteringer som foretages af en af de

geografisk set mest vigtige stater som er i arktis overhovedet

danmark derfor synes jeg som

ordfører også mente

fra dansk side grundlæggende omprioritere sin udenrigs og

nedprioritere mellemøsten man kan jo ikke gøre alt og opprioritere arktis det lyder måske meget meget drastisk men men det må også tælle lidt at arktis er det

på planeten jorden hvor det danske kongerige befinder sig

man er mere fremme i skoen dér

har sagt at hun vil inddrage grønland og færøerne

store fordele for alle tre rigsdele hvis man samarbejder og finder en fælles linje

har en enorm betydning færøerne ligger altså på tærsklen mellem europa og arktis og

hvis man finder ud af at samarbejde om disse ting så det håber jeg virkelig man

tror

beskriver hvad der er foregået det seneste år

debatten om det fremadrettede som vi skal have gang

det internationale samarbejde der finder sted i arktis og ikke mindst kongerigets samlede engagement på tværs af rigsdelene med de mange myndigheder

arbejdet med kongerigets nye fælles arktiske

det internationale arktiske arbejde det har givet kongeriget gennemslagskraft og synlighed ikke mindst i arktisk råd og det tror jeg er

at arbejdet er startet på embedsmandsniveau jeg har også kun været i mit hverv i nogle

også politisk at kaste mig ind i arbejdet

at det er i fuld gang på embedsmandsniveau både i danmark i grønland og færøerne og der vil alle relevante aktører og interessenter selvfølgelig løbende blive konsulteret herunder også

i danmark altså nævnet grønlands og færøudvalget samt folketingets arktiske delegation som også blev nævnt og jeg ser frem til dialogen med jer og kollegerne i grønland

vi får en ordentlig og bred dialog som

var inde på

har jo i høj grad handlet om den markante udvikling der sker i arktis som følge af de geopolitiske udviklinger og de konsekvenser det har for det globale sikkerhedspolitiske billede vi skal huske

set i arktis igennem de senere år skyldes mange ting

isens afsmeltning nye handelsveje

det fører også til nye økonomiske muligheder som vi skal forstå at håndtere på en ordentlig måde samtidig har udviklingen også med al tydelighed

strategiske balance mellem usa rusland og kina det ses jo

den militære opbygning rusland har i det arktiske det afspejler sig i den kinesiske

hvor kina beskriver sig selv som en nærarktisk stat selv om

flyttet ind i den arktiske region

en selvfølge at tale om om arktis som en region præget af fred og lavspænding det er ikke længere noget vi kan tage for givet men

man kan sige at målsætningen om lavspænding i stigende grad er udfordret

som arktisk kyststat og medlem af arktisk råd har en vigtig rolle i at præge udviklingen

nemlig arktisk råd med de fem arktiske kyststater og otte medlemmer af arktisk råd

andre lande uden for den arktiske region

så skal vi se positivt på det i udgangspunktet fordi det er med til at fastholde og sikre at den arkitektur vi har der baserer sig på international lov og ret i det arktiske område er noget vi holder meget fast i fra kongerigets side vores mål er jo at skabe

velstående og bæredygtig fremtid for det arktiske

på en bæredygtig måde det skal først og fremmest ske til gavn for indbyggerne i det arktiske vi skal også arbejde for at

fortsat er fast forankret

når der er pres på internationale normer og regler

måde får en afsmittende virkning i det arktiske område

er rigtig vigtigt at vi i i kongeriget i rigsfællesskabet holder meget meget tæt sammen omkring de her principper

så har en grundlæggende fælles interesse i at stå sammen i den verden som vi kigger ind i og det skal vi selvfølgelig også vise med den

de fleste arktiske stater og en enkelt stat omkring

det lykkedes så at lave en ministerudtalelse der signalerer til omverdenen

også inde på det specifikt er undtaget arktisk råds mandat bidrager samarbejdet i sig selv til at understøtte målsætningen om lavspænding ved at give de arktiske stater den her fælles ramme

så optaget af at den fælles ramme bliver styrket forankret og

godt og tæt samarbejde med alle tre rigsdele er altså nøglen til at vi

derfor også afholdt arktisk dialogmøde i tórshavn i november så vidt orienteret det er tredje gang på

tre år at embedsmænd så mødes og får drøftet

også gerne slå fast at

vifte af centrale aktører og repræsentanter fra

jeg forstår at det er en vigtig prioritet så det er det er noget som som

embedsværket er i dag i dialog og det glæder mig altså jeg forstår at man

spørger til dansk havforskning og havforskningsskibet

har adgang til et havforskningsskib til

brug for at understøtte arbejdet med

og forskning i arktiske farvande det eksisterende skib er jo ejet af dtu som modtager betaling fra eksempelvis miljø

skal prioriteres i sammenhæng med de øvrige investeringer på

henvise til at man fortsætter med den diskussion også hos uddannelses

reagerer på det jeg tror herre karsten hønge nævnte at

sikre vores grænser i kongeriget og på den anden side på ingen måde unødigt bidrager til noget der gør op med den her lavspænding som er vores fokus

overvågning for suverænitetshåndhævelse

kan være behov for militære kapaciteter til løsning

med kort varsel vil kunne nå luftrummet over det nordøstlige grønland

det er et eksempel på de spørgsmål som vi selvsagt er nødt til at forholde os til

vores allierede men det ændrer jo ikke ved vores mål

om lavspænding at der er de her ting

at fremme forskningsaktiviteter derfor har kongeriget blandt

bag indgåelsen af den aftale for fremme af forskning

række forhold der ikke omfatter selve forskningsprojektet men som betyder at det

det schweiziske polarinstitut spi for at drøfte hvordan forskningsprojektet kan finde sted eventuelt på et senere tidspunkt

det er vigtigt at vi kan dele informationer at vi har en

og på den måde forholde os til den verden der er omkring os

det tror jeg er rigtig vigtigt

god og tæt kontakt om sagen vi er i fællesskab meget

på den store amerikanske interesse for grønland og om det kan bidrage til en fornuftig løsning men under alle omstændigheder

tage tid det er jo en kompleks sag

jeg kan sige at sagen skal lukkes for enhver pris det handler også om at grønland får størst mulig nytte af den amerikanske tilstedeværelse

andet kinas rolle i forhold til

kina har et aktivt engagement i regionen både grønland og danmark kan få meget godt ud af samarbejdet med kina i arktis både

de potentielle kommercielle aktiviteter

silkevejsinitiativet og geopolitiske hensyn spiller derfor også en kæmpe rolle

offentlige risikovurdering vurderes det at det kinesiske militær har en øget interesse for arktis og styrker sin viden om regionen men det vurderes også

meget begrænset kinesisk militær aktivitet i det arktiske på samme måde må danmark grønland og færøerne tænke langsigtet og sammen overveje hvordan vi får mest muligt ud af den her udvikling

vi skal i større omfang end tidligere balancere mellem forskellige hensyn i rigets udenrigs og sikkerhedspolitik

investeringer og udvikling men også vores helt naturlige hensyn til sikkerhed i alle dele af rigsfællesskabet

arktisk redegørelse men som starten til hvordan vi sammen kan lægge en

og en og tyve og frem det er noget jeg personligt

også derfor jeg selv rejser til island i morgen og og påtænker meget snart